pernille skipper christina egelund rasmus nordqvist

pia olsen dyhr og naser khader

mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som

oplever at kriminelle skaffer sig adgang til deres hjem alt for mange oplever det kæmpe overgreb det er

er og bliver et indbrud for meget

indbrud fortsætter og at langt færre danskere dermed oplever det store ubehag der er forbundet med indbrudskriminalitet

ser på hvor mange indbrud der opklares så

heller ikke grund til at være specielt glad sidste år blev der rejst sigtelse i blot to tusind og to og firs tilfælde af indbrud det er lavt også for lavt for jeg minder om at antallet af indbrud var enogtredivetusinde og

har vi altså en politisk udfordring her i folketinget og det er baggrunden for at ministeren er indkaldt til denne forespørgselsdebat

der forhåbentlig kan bringe initiativer på banen

for alvor kan bringe danmark til nedrykning i rækkerne når det gælder indbrudsligaen jeg ser

hvornår jeg agter at igangsætte nye initiativer

personligt på sinde og som ligger regeringen stærkt på sinde det handler nemlig om tryghed

om man kan føle sig tryg i sit eget hjem tryghed er noget som er helt fundamentalt for det enkelte menneskes trivsel

fokus på at bevare det trygge og frie danmark som vi kender regeringen ønsker et friere rigere og mere trygt danmark det er derfor også et klart mål for regeringens

at danmark skal være et trygt og sikkert land hvor vi alle kan færdes frit det gælder både i og uden for hjemmet men netop hjemmet er det sted man skal føle sig allermest tryg det er her man kan lukke døren bag sig og slappe af derfor er indbrudstyveri også så meget grovere end for eksempel cykeltyveri eller lommetyveri et indbrud i ens hjem er en meget krænkende forbrydelse som kan sætte dybe spor hos ofrene det handler nemlig ikke

ikke mindst når indbruddet sker mens der har været nogen hjemme tryghed er noget der aldrig kan erstattes gennem indboforsikringen som forespørgselsstillerne også er inde på har vi heldigvis set en generel nedgang i antallet af indbrudsanmeldelser

glæde os over faktisk har antallet af

i privat beboelse siden to tusind og elleve generelt været faldende og antallet af indbrudsanmeldelser i to tusind og seksten var på det laveste niveau

seksten det er som sagt glædeligt men det er jo ikke godt nok vi skal fortsat arbejde for at den gode udvikling fortsætter vi skal med andre ord fortsat arbejde for at vi ser endnu færre anmeldelser om indbrud i fremtiden og endnu færre anmeldelser fordi der er endnu færre indbrud naturligvis jeg har tidligere på ugen offentliggjort tre tiltag der yderligere oven i det vi ellers gør skal styrke indsatsen mod indbrud for det første indsættes en helt ny indbrudsparagraf i straffeloven for det andet skal der gennemføres en strafskærpelse for indbrud der begås mens nogen hjemme for det tredje skal disse to initiativer understøttes af et særligt fokus fra politiet på indbrud og på omrejsende

en række andre initiativer der allerede er taget på området

jeg vil i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag der indsætter en ny selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven på den måde bliver det tydeligt at indbrudstyveri er noget helt andet end for eksempel et cykeltyveri eller et simpelt lommetyveri det er krænkende og ødelæggende at blive udsat for indbrudstyveri og det skal straffeloven afspejle på trods af nedgangen i antallet af indbrud sker det stadig væk at indbrudstyve bryder ind i et hjem hvor der er nogen hjemme

næsten ikke forestille mig noget mere ubehageligt tænk at vågne op om natten og høre nogle der pusler rundt i stuen og det er vel

hverken hunden eller børnene der pusler rundt vi ønsker derfor at slå hårdere ned på kriminelle der med fuldt overlæg vælger at begå indbrud mens der er nogen hjemme

også en strafskærpelse så vi lægger en tredjedel oven i straffen på den måde sender vi et klart signal til indbrudstyvene om hvor alvorligt vi ser på denne form for kriminalitet indbrud er og skal fortsat være et prioriteret fokusområde hos politiet rigspolitiet er derfor ved at udarbejde en strategi for indsatsen mod indbrud i private hjem målet for strategien er at antallet af indbrud i privat beboelse reduceres yderligere og at flere sager om indbrud opklares samtidig skal vi også sætte ind over for de omrejsende kriminelle som spekulerer i at rejse til danmark for at begå kriminalitet og skabe utryghed rigspolitiet er netop nu også ved at udarbejde en strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper strategien har til formål at reducere omfanget af deres kriminalitet det gælder også indbrudskriminalitet i forlængelse

jeg oplyse at der den første januar to tusind og sytten er etableret to nye særlige efterforskningsfællesskaber i det østlige og vestlige danmark særlig efterforskning øst og særlig efterforskning vest disse enheder vil fremadrettet være et effektivt redskab til at håndtere den særlig komplicerede og kredsoverskridende kriminalitet det kan for eksempel være organiseret indbrudskriminalitet rigspolitiet planlægger herudover at etablere en kort uddannelse om indbrudsforebyggelse for at sikre at udvalgte polititjenestemænd bliver i stand til at give borgerne sikringsvejledning for at forebygge indbrud rigspolitiet indgår også i et samarbejde med blandt andet auktionshuse i kampen mod hæleri ligesom rigspolitiet indgår i flere samarbejder med det

kriminalpræventive råd det gælder blandt andet rådets hælerikampagne der blev lanceret i januar to tusind og sytten derudover tilbyder politiet også såkaldte genbesøg hos borgere der har været udsat for mere end ét indbrud i løbet af et år formålet med disse genbesøg er at vejlede borgerne om teknisk og taktisk sikring af boligen endelig iværksætter landets politikredse også løbende lokale initiativer af forskellig karakter

oplyse at anklagemyndigheden har stort fokus på sager om indbrud rigsadvokaten har blandt andet udpeget indbrudsområdet som et anklagerfagligt fokusområde for to tusind og sytten og dermed som et område der skal følges særlig nøje det betyder bla at anklagemyndigheden vurderer om strafniveauerne i de forskellige sager om indbrud er passende og i overensstemmelse med det som er forudsat jeg skulle hermed meget gerne

klart og svaret tydeligt på forespørgslen denne regering er opsat på at sikre en fortsat nedgang i antallet af indbrud med disse tre tiltag jeg har nævnt nemlig en helt ny indbrudsparagraf i straffeloven en strafskærpelse for indbrud der begås mens der er nogen hjemme og et særligt fokus fra politiet på indbrud og på omrejsende kriminelle ja så er det min ambition at vi sikrer danskerne endnu bedre mod indbrud i fremtiden

nødvendigt med politiske initiativer så vi kan sikre at færre danskere udsættes for denne krænkende oplevelse

at tage de redskaber i brug som vi ved virker straf er ét redskab

en øget straf vi vil dog gerne se på straf på alle parametre når det gælder

yderst begrænset effekt

redskaber som politiet har

og ikke mindst er vi nødt til at se på forebyggelsen

det under syv procent af alle indbrud der opklares som det er i dag

opfordringen fra socialdemokratiet at vi ser på politiets metoder og redskaber

efterforskningsindsatsen de seneste år er der kommet en række nye teknologier på markedet vi skal selvfølgelig sikre at politiet har adgang til de bedste

de nye teknologier således at opklaringsarbejdet kan glide lettere og så man lettere kan finde sammenhæng mellem sagerne

rigtig nyttige i forhold til at opnå

resultater og derfor bør vi

som blev oprettet for et par år siden og udbrede de erfaringer til hele landet ikke kun til de områder hvor taskforcene agerer

ikke mindst er der et stort behov for at holde bedre øje med de udenlandske kriminelle et styrket samarbejde med landene omkring os er ét element men ny teknologi i grænseområdet kan også være en rigtig god metode til at spotte udlændinge med kriminelle hensigter for et par år siden indførte vi et forsøg med nummerpladescannere fra socialdemokratiets side er vi under ingen omstændigheder afvisende over for at se på nye teknologier der kan styrke overvågningen af de kriminelle udlændinge i

absolut være at foretrække selv om vi taler om straf og efterforskning at danskerne slet ikke oplever indbrud i deres hjem det håber jeg at vi alle sammen her kan være enige om ikke mindst er det jo yderst ressourcebesparende for vores hårdt pressede politi når vi sætter ind med forebyggelse og dermed

det samme antal indbrud som

derfor ønsker vi i socialdemokratiet at kopiere de løsninger som har virket effektivt i blandt andet holland og england

at stille meget basale krav i bygningsreglementet til hvilke typer døre og vinduer der skal anvendes til nybyggeri og til store renoveringer

er det nemlig muligt at få antallet af indbrud til at falde med større hast alle undersøgelser af løsningerne viser tilmed at der næsten ikke er

anvende de tyverisikrede løsninger ikke mindst fordi

vi forsøg med tyverisikrede døre og vinduer herhjemme i danmark resultaterne

positive færre indbrud

og det er netop forebyggelsen ud over bedre sikring af døre og vinduer

er nabohjælp også en effektiv metode

virkelig god grund til at rose det kriminalpræventive råd for indsatsen på det område alle evalueringer af ordningen peger på at gode resultater og derfor er det jo også interessant politisk at diskutere

et nyt niveau der er udviklet teknologier der kan gøre nabohjælpen endnu stærkere og endnu mere effektiv og dem bør vi da selvfølgelig diskutere her i folketinget når vi nu ved at den har

begrænse antallet af indbrud og for at sikre en bedre opklaring og en passende straf

vores opfordring til

folketingsår så kan vi sammen få antallet af indbrud til at falde

at antallet af indbrud i danmark stadig er blandt de højeste i europa et indbrud

at indkalde til forhandlinger om en ny indbrudspakke der skal sikre et fortsat fald i antallet af indbrud i danmark gennem højere straffe bedre opklaringsredskaber og styrket

afvisende over for yderligere

ordføreren er inde på men en ting er jo ikke at være afvisende over for det noget andet er om man aktivt vil arbejde for det

gerne høre om socialdemokratiet aktivt vil arbejde for at vi får udrullet endnu mere overvågning af vores grænseområder og

har vi længe været åbne over for det og er det stadig men men det kræver selvfølgelig

en sørgelig kedelig sølvmedalje

at antallet af indbrud trods alt er faldende at det trods alt går i den rigtige retning og det er godt for hvert indbrud af ét indbrud for meget det er totalt grænseoverskridende hvis fremmede mennesker vader rundt i ens hjem det mest personlige trygge private sted man

en god bekendt af mig der for nylig selv havde haft indbrud fortalte mig at selve indbruddet var en ting

det at andre havde gået rundt i ens hjem og endevendt de mest private personlige ting i jagten på værdier

meget meget stort overgreb

det sætter jo dybe følelser i gang og derfor

er det vigtigt at vi holder os på sporet i

og at antallet af indbrud selvfølgelig skal bringes yderligere

vi så gøre jo for det første

kan vi kigge på straffen for at begå indbrud den er vi nødt til at skubbe i vejret man skal have et ordentligt

endevende andres hjem det skal batte noget at begå et indbrud

der behov for at vi ser på at skærpe straffene markant på det her område for det andet

sat en kæp i hjulet på det omfattende hæleri der foregår i danmark jeg kan derfor også sende en venlig tanke til det kriminalpræventive råd der netop nu arbejder

på internettet kan være tyvekoster for hvis vi først får sat en kæp i hjulet på afsætningsmulighederne for stjålne varer ja så har vi også en god mulighed for at sætte en kæp i hjulet selve tyveriet og selve

så er der selvfølgelig også varer som afsættes uden for landets grænser vores forslag er at der i den kommende tid satses mere på udrejsekontrol kontrol i grænseområderne

scannere som har vist en en rigtig fornuftig effekt når vi alligevel har folk stående ved grænsen der undersøger folk på vej ind så vil det oplagte selvfølgelig også være at vi øgede fokus når folk er på vej ud det er vores vurdering at en sådan kontrol vil være et virksomt redskab for at kunne stoppe nogle af de

der blandt andet begår indbrudskriminalitet

større fokus på at gøre politiet stærkere over de næste mange år en central del

og det har i øjeblikket vi mangler betjente dem skal vi have uddannet i en fart vi har jo i dansk folkeparti åbent spillet ud og gjort det klart at vores mål er to tusind ekstra betjente over de kommende år med politiforliget i to tusind og femten tog vi jo blot det første skridt en ekstra politiskole øget optag flere ressourcer til politiet vi er langt fra målet

så skal vi blive bedre til at opklare de indbrud der rent faktisk begås i danmark blot få procent af indbruddene i danmark opklares og i den forbindelse vil jeg da bringe på bane at

der har været udsat for indbrud er der ofte nogle af dem der har glimrende kameramateriale

de har været i stand til at filme den eller de personer der har tømt deres hus for værdier alligevel offentliggøres disse billeder aldrig af myndighederne det gør selvfølgelig folk ikke sure men også desperate for hvorfor i alverden skal man have gode billeder af en tyveknægt

tømt det hvis man ikke efterfølgende kan få lov til at offentliggøre dem eller hvis myndighederne ikke offentliggør dem så har det jo ingen effekt de billeder skal vi selvfølgelig i højere grad sørge for bliver offentliggjort det øger risikoen for de kriminelle

ansigtet efterlyst af ordensmagten

i øvrigt fremsat et beslutningsforslag som jo snart skal behandles i folketingssalen

det her emne altså for at gøre det kort skal vi i mål skal vi have mere politi strengere straffe fokus på omrejsende udenlandske kriminelle og mere fokus på at ødelægge de kriminelles forretninger igennem et omfattende hæleri

i højere grad at offentliggøre overvågningsbilleder af indbrudstyve det er vigtige fokuspunkter for dansk folkeparti og dem ønsker vi at der bliver arbejdet videre med fremadrettet så skal jeg på vegne af venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti

følgende forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at regeringen i næste folketingssamling vil fremsætte lovforslag om en markant og målrettet strafskærpelse for grove indbrud hvor der har været nogen hjemme under indbruddet folketinget noterer sig desuden at indbrud er et prioriteret indsatsområde for politiet at der vil blive udarbejdet en operativ strategi herom og at rigspolitiet den første januar to tusind og sytten har oprettet to særlige efterforskningsfællesskaber som blandt andet ser på organiseret indbrudskriminalitet og som vil skulle spille en proaktiv rolle i indsatsen mod indbrud folketinget anerkender at omrejsende udlændinges kriminalitet herunder indbrudskriminalitet skaber utryghed og noterer sig at der vil blive udarbejdet en operativ strategi om omrejsende kriminelle grupper ligesom politiet i forbindelse med indsatsen i de grænsenære områder har fokus på de omrejsende kriminelle blandt andet via ny teknologi

strafskærpelse

hvor vi kan slå hårdere ned både på de indbrud hvor folk måtte være hjemme for det synes jeg er afgørende men altså også på de mange andre indbrud der foregår når folk

at man sætter sig ned omkring et forhandlingsbord og hører hvad alle partier

spørgsmålet vi har åbenlyst forskellige holdninger

straffe det er en diskussion vi har haft

ikke i danmark som der ellers er i andre lande er

det var noget man kunne diskutere og have en snak om inddrage nogle eksperter hvis man sad omkring et forhandlingsbord ovre i justitsministeriet

er ordførerens holdning til at vi tog ikke bare en diskussion om strafskærpelser og straf med straf på som plejer at være den normale opskrift når man hører dansk folkeparti men at vi sådan set tog en diskussion om hele paletten af muligheder der er

hvad vi kan gøre for at få færre indbrud i danmark for

set ret i at politiet er hårdt presset på

rigtig mange forskellige områder

er jo også derfor jeg står åbent og ærligt og erkender at hvis dansk politi fremadrettet skal kunne yde den den service som jeg mener at

danskerne har krav på men som jeg også ved at rigtig mange betjente gerne vil levere så kommer det til at koste mere det kommer til at kræve mere og det vil kræve langt flere betjente derfor synes jeg jo også det er kedeligt at det radikale venstre ikke er med i politiforliget

det er det der er pointen med den stikprøvebaserede kontrol vi har nu og det er jo ikke en rigtig

grænsekontrol som vi kunne forestille os eller ønske os den i dansk folkeparti så

kan vi jo forsøge at gøre den stærkere og lægge den an på andre måder og sikre at det også kommer til at gælde på det her område

socialdemokratiets og enhedslistens ordførere også spurgte om hvis vi har et fælles mål i folketinget om at der

noget ved det kan være at vi har forskellige

værktøjskassen men vi er egentlig enige om målet nemlig at der er for mange indbrud i danmark og

det er enormt grænseoverskridende for dem det

det vil vi gerne gøre noget ved

nu har bevæget os i den rigtige retning og fået noget der kan minde om en grænsekontrol

det er godt og det er vi glade for

smiler i hele ansigtet over at vi er nået dertil så skal vi bare nå til til næste fase så

må endelig ikke tro at jeg skammer mig

er som den ville have været hvis dansk folkeparti havde haft halvfems mandater

om vi kunne tænke os at deltage i forhandlinger om det her altså vi deltager i alle de forhandlinger

eller møder vi bliver tilbudt fra fra regeringens side det vigtige for os er at bringe antallet

et lovforslag som vi efterfølgende sætter os ned og diskuterer og ser på

nogle debatter om det men jo også nogle samtaler om hvor vi i fællesskab i de partier der måske står uden for regeringen vil kunne hjælpe regeringen

praktiske ting der skal ske vi kan så være uenige kan jeg høre om hvem der skal give kaffen og om der skal være forhandlinger og så videre

prøve at kigge på realiteterne i stedet for jeg tror da det er det den danske befolkning er mest interesseret i og realiteterne er vi enige om enogtredivetusinde og ottehundrede og femogfirs indbrud sidste år

fornem andenplads i europa

enogtredivetusinde og ottehundrede og femogfirs indbrud

en meget stor del af indbruddene begås af østeuropæiske tyvebander det er omkring en tredjedel i nogle egne

op til halvdelen sytten procent

vedrører personer fra litauen og

rumænien jeg synes det er ganske tankevækkende at det er tilfældet det er ofte organiseret kriminalitet

nogle weekendhold der kører rundt og laver weekendindbrud i danmark og så efterlader

typisk effekterne på en rasteplads hvor de senere samles op af en dertil indrettet transport sådan har jeg i hvert fald hørt at det skulle foregå i ganske ganske vidt omfang jeg synes man må

sig selv det relevante spørgsmål hvad er det egentlig der får en litauer eller en rumæner til at køre gennem flere lande i europa for netop lige at udøve sin virksomhedsaktivitet her i danmark det synes jeg egentlig er ret tankevækkende hvorfor hvorfor tager man de sidste kilometerpenge med for at komme til danmark hvorfor stopper man ikke i hamborg eller flensborg eller hvor søren det nu måtte være

et af buddene hvis jeg skulle vurdere det er det er ganske givet at vi i danmark har en noget anden lovgivning på det her område og så meget desto mere hilser jeg med glæde at

justitsministeren nu lægger op til at vi får om jeg så må sige den tyske variant hvor

en særlig indbrudsparagraf i dag dækker § to hundrede og seks og halvfjerds i straffeloven jo alt fra tyveri af en yankie bar til de helt store indbrud i i større virksomheder og private hjem det skal deles op så

er noget ganske særligt og der lægges op til at det straffes

blandt andet ved oplysningskampagner

indbrud er et prioriteret område det blev det altså allerede med politiforliget for

siden og derfor er det da også glædeligt at se

opsplitning og en særlig indbrudsparagraf

højere straf for indbrud i private hjem og om en mere systematiseret efterforskning i centrale efterforskningsenheder herudover

altså ikke forbudt at bruge de virkemidler vi allerede har i dag jeg tænker her på automatisk nummerpladegenkendelse

som jo altså også kan tages i funktion der er en genbesøgsordning så politiet kommer på besøg hos dem der har haft og har anmeldt indbrud for at finde ud af hvordan de kan sikre sig bedre og rådgive herom og i øvrigt har anklagemyndigheden åbenbart fået besked på at

højere straf med videre jeg kunne ønske at også forsikringsselskaberne deltog mere aktivt i kampagnen og i det hele taget i

her tænker jeg selvfølgelig på at give en større

folk der sikrer deres hjem på forskellig vis men det er og bliver et frit marked så det må være op til selskaberne og deres forsikringstagere afslutningsvis kan jeg sige at det

min kollega peter kofod poulsen på vegne af regeringspartierne og dansk folkeparti

have

ord når vi nu ved at det kriminalpræventive råd og alle forskere der sidder med det her område ja sågar politiet selv har været ude og sige at forebyggelse er det redskab der har den største effekt i forhold

sikre et fald i antallet af indbrud man kan lave forebyggelse på mange forskellige måder så hvorfor

og sige at det jeg tror på har en virkning er den strafskærpelse som ministeren lægger op til samtidig med opdelingen så bliver der spurgt om forebyggelse

hvorfor det ikke fylder mere jeg vil sige at en stor del af den forebyggelse vi normalt taler om i

tror jeg det kriminalpræventive råd har en ganske glimrende aktivitet herhjemme

flygtninge og asylansøgere at gøre og en anden er den der har med kriminalitet og stjålne effekter og så videre

mange dage siden jeg kørte over selv

nu ikke de de står og lurer ret meget på de stjålne effekter så i det omfang

vil opprioritere alt her i folketinget rub og stub alt skal opprioriteres men vi skal altså bare bevare de forbundne kar

andet sted fra men hvis spørgeren mener om vi har noget imod at grænsekontrollen i højere omfang også gælder tyverieffekter

forslag til en mere effektiv grænsekontrol over for over for indbrud

den anden måde om det er ved automatisk nummerpladegengivelse

røntgenfotografering så er vi da helt med på at kigge på

det gør selvfølgelig at det er fuldstændig nødvendigt

det som vi fra enhedslistens side synes

den altovervejende tilgang er at kigge på forebyggelsen og der bliver vi simpelt hen også nødt til at se på

i i den her debat nemlig at indbrudssikring af hjem med sikre døre og vinduer herunder låse

den mest effektive form for indbrudsforebyggelse vi kender til fordi den afholder indbrudstyve fra i

og det nuværende bygningsreglement stiller ingen krav om indbrudssikring for enhedslisten er det derfor

er jo også langt dyrere og mere besværligt end at indbygge sikringen

den enkelte borger skal tage sig af og tage ansvaret for alene

heller ikke realistisk at forvente at borgerne alene kan tage ansvar for at bygge

og ansvaret for indbrudssikring bør derfor ligge hos

det gør det allerede i dag i lande som holland og england som har indført lovkrav om indbrudssikring ved nybyggeri og

minutter og begge lande har halveret antallet af indbrud i nybyggede

har en diskussion af indbrud her i i folketinget

på retsområdet om at der skal flere straffe og straf med straf på men hvorfor har diskussionen

indbrudssikring i private hjem ved en ændring af bygningsreglementet ikke

er sådan at vi i enhedslisten har noget imod at diskutere straf det vil vi gerne vi har bare den grundlæggende holdning at der skal være dokumentation for at højere straffe rent faktisk har

skal skal nuanceres noget

indbrud der bliver begået i danmark

er forskel på om det er en hjemløs narkoman som bryder hurtigt ind for at få nogle hurtige kontanter for at dække et stofmisbrug eller om det er organiserede tyvebander som kommer fra udlandet og

laver decideret organiseret

former for kriminalitet som selvfølgelig begge resulterer i indbrud men som skal tackles

i forhold til diskussionen omkring eventuelt højere straffe

så det vigtige for os er

en ændring af byggeloven og bygningsreglementet spiller en

der findes jo standarder der beskriver hvordan man tester produkter for at

de overholder kravet om for eksempel de tre minutters modstandstid standarderne er faktisk fælles for hele eu og der er også et tilstrækkelig stort marked for indbrudssikring

af bygningsdele til at sikre fornuftige konkurrenceforhold det er sådan at

at byggeri af privathjem vil blive

procent dyrere hvis der indføres krav om indbrudssikring

at lande som holland og england har indført det her og har oplevet en halvering af antallet af indbrud

det da åbenlyst at det er noget vi bør kigge på herhjemme derfor vil jeg gerne på vegne af enhedslisten og det radikale venstre læse følgende

indbrud i danmark stadig er blandt de højeste i europa et indbrud er et for meget derfor pålægges justitsministeren i indeværende folketingsår at indkalde til forhandlinger om en ny indbrudspakke der skal sikre et fortsat fald i antallet af indbrud

overtrædelse af den private ejendomsret når man ved at bryde ind i andres hjem tilraner sig ting som andre har erhvervet derfor er det også kriminelt i liberal alliance har vi generelt den holdning at man både i straffeloven og i prioriteringen af politiets ressourcer skal slå hårdt ned på personfarlig kriminalitet og berigelseskriminalitet

til gengæld at prioritere den offerløse kriminalitet lavere vi må sætte hårdest ind over for de kriminelle handlinger der har et offer derfor er vi i liberal alliance glade for de initiativer som justitsministeren allerede har skitseret de seneste dage og gentaget her

så skal jeg sige at vi støtter

der alle mulige andre knapper som man også kan trykke på

alle bliver rigere vil have en positiv afsmittende effekt på antallet af indbrud

den måde er der ikke noget sort hvidt i den her debat men de initiativer som justitsministeren har lagt frem er nogle som vi fuldstændig står bag så er vi åbne for at drøfte alle mulige andre gode ideer jeg kan dog sige

at bestemme hvilket vindue der skal sidde i

er for stort det skal vi gøre noget ved så synes jeg

vækstdagsorden at hvis man skulle drage en politisk konklusion af det

et år så længe der er behov for det står vi også bag

man løbende tager bestik af det skal afspejle den virkelighed

i europa jeg vil gerne sige helt klart og tydeligt så længe der ikke er en solid bevogtning en ordentlig bevogtning

jeg anerkender selvfølgelig alvoren i problemstillingen som flere har givet eksempler på i dag jeg bor selv i nordsjælland

jo desværre rigtig mange indbrud her også i alternativet mener vi dog at den debat som spørgsmålet lægger op til burde tages på et andet niveau for det første mener vi at selve den konkrete udfordring nemlig at sikre en fortsat nedgang i antallet af indbrud må være en opgave som regeringen varetager i samarbejde med politiet for det andet ser vi ikke det store behov for at

en forespørgselsdebat i dag om et så konkret område her i vores nationale forsamling

her ville der være rig mulighed for at ministeren kunne give et fyldigt svar på spørgsmålet

det interessante spørgsmål for vores nationalforsamling er synes jeg hvordan vi helt overordnet prioriterer ressourcerne i politiet her er initiativer rettet mod nedgang i antallet af indbrud

kun et element blandt mange politiets opgaver er mangfoldige og det nytter ikke noget at vi fra christiansborgs side råber højt om alle de opgaver vi gerne ser politiet varetager uden at tage ansvaret på os for at drøfte hvordan vi helt overordnet prioriterer ressourcerne i politiet et godt eksempel som også har været nævnt i dag er når vi beslutter at

ekstra politiressourcer til at foretage grænsekontrol så foretager vi også et fravalg det må vi gøre os klart

mindst lægge frem for befolkningen hvad vi vælger fra når vi vælger noget nyt til

taler om i dag bliver altså i sidste ende en prioriteringsdebat og den debat tager vi hellere end gerne med resten af folketinget og også med befolkningen i det hele taget for den debat er både meget mere nødvendig og meget mere interessant end det konkrete spørgsmål som man debatterer

strengere straffe har ingen effekt

for eksempel de resocialiserende tiltag virker bedre ifølge

de har en større præventiv effekt end

vi er naturligvis positive over for de forebyggende elementer i forhold til det her så der er jeg enig med

kriminelle ikke kommer ud i en kriminel løbebane

tidligere indsattes gæld til det offentlige det er et af de forslag vi

et reelt problem som opleves utrolig voldsomt og grænseoverskridende for ofrene for indbrud

det væsentlige for os at forholde os til

at danmark ligger på en andenplads i eu i forhold til indbrud

normale opfattelse at danmark som ellers er et land med meget lav kriminalitet på mange andre områder skulle være det land hvor der var flest indbrudstyve eller i flest

afsindig væsentligt spørgsmål for os at forholde os til hvorfor hvorfor er der ét område

ellers er så fantastisk dygtige til at forebygge kriminalitet på andre områder

er det straf er det forebyggelse der skal til

for nemt at begå indbrud i danmark det er for nemt at bryde ind og derfor synes jeg faktisk at diskussionen om forebyggelse og vinduer og døre og så videre

at herre anders møller eller hvad vi nu vil kalde ham var bedre til at bestemme hvilke vinduer der skulle i i forhold til

holde indbrudstyvene væk for jeg ved altså ikke hvordan man skruer sådan

at vi indimellem hjælper borgerne lidt på vej selv om

der er nogle der synes at det er formynderisk

er rigtig mange der sætter pris på at der er nogle der hjælper os på vej fordi vi ikke kan være eksperter i hvordan man bryder ind hvilke vinduer der er lette at tage ud og så videre

så jeg synes helt klart det er en vej vi skal gå og at

det kan vi derfor bestemt tilslutte os

ved at begå indbrud i danmark

mener at der er for lille risiko fordi straffen er for lav jeg mener at risikoen er for

er ti til tyve procent af indbruddene der bliver opklaret altså hvad betyder straffen reelt hvis en indbrudstyv tænker jamen jeg bliver jo

fundet jeg bliver aldrig sigtet så er det jo fuldstændig lige meget om straffen er hvad ved jeg tre måneder en år to år tre år det er lige meget

chance for ikke at blive snuppet så hvis vi endelig skulle vælge mellem at prioritere opklaringen altså hæve opklaringsprocenten eller at hæve straffen så tror jeg altså at det er opklaringsprocenten

på prioriteringsdiskussion og derfor er

grænsekontrol rigtig meget de sidste år og ud over at jeg selvfølgelig elsker tanken om de åbne grænser det ved alle og

en grad så man sikkert også kan gøre grin med det

den danske grænsekontrol den største modstand er at det er spild

skal bruges til at bekæmpe kriminalitet

asyl ved at have grænsekontrol så siger de

er lidt som som vinden blæser

bare konstatere at grænsekontrollen åbenbart

stærk om overhovedet nogen effekt på antallet af indbrud faktisk kunne vi konstatere at antallet af indbrud steg det første kvartal i to tusind og seksten altså lige da vi havde fået grænsekontrol

hvis de altså ikke har været registreret i et andet land først og nogen indflydelse på

op lige efter at vi havde indført grænsekontrollen og man kan jo ikke stoppe en indbrudstyv inden han har begået indbrud

du får ikke lov til at komme ind det er klart at hvis man kan finde ham i

være at man kan afvise

nogle mistænkelige en aften foran en stor villa i hellerup kunne de med det samme slå dem op i

fordi med den europolaftale vi har ikke er ligeså

fortsat prioritere det og håber på

bevidst ville holde skjult for borgerne hvad der var

vindue at sætte ind for at forhindre indbrud og det tror jeg ikke

meget stor forskel på oplysning

vejledning og lovgivning

mener zenia stampe at vi skal lovgive om

ham vælger at sætte ind i sit hus et eller andet sted på den jyske hede hvor der måske er ti

vil blive taget rigtig godt imod de fleste steder

der gør det lidt mindre attraktivt at bryde ind som indbrudstyv det vil jo ikke være det første område hvor

godt at det er en af jeres mærkesager at det

det her ville være et rigtig fornuftigt område

tale om at man så skal betale dobbelt så meget for et vindue der er måske tale om at der er nogle bestemte

hvis man skal lave nybyggeri det kan jeg faktisk ikke se det det afsindig formynderiske

at vi skal bruge politiressourcer på at

på og så videre det har vi heldigvis ikke så meget af men måske er det fordi det er lidt for nemt at bryde en dør op eller komme ind ad et vindue og det tror jeg

er noget man først bliver opmærksom på læste en artikel inden

begynder at tænke på det her når de har været udsat for indbrud så er det at man begynder at tænke på hvad er det for nogle vinduer jeg skal have jeg undgår det her og uh jeg skal huske at lade være med

lade vinduet stå åbent nede i kælderen så man kan kravle ind så jeg tror at det her

have tyverisikrede vinduer jeg har svært ved at se hvor mange

procent af et nybygget hus tror jeg nok der blev sagt var udgiften

der typisk bygger et hus synes fru zenia stampe at det er

straffer de mennesker med

finde ud af om det her hus ligger i et kvarter der er indbrudsrisikabelt eller

at forlange at alle danskere anskaffer sig en skudsikker vest fordi der

fire og halvtreds skyderier her i danmark bevares indbrud er af et lidt større omfang men dybest set må det altså

gerne give plads til frihed men vi har heller ikke noget imod at man indimellem laver nogle standarder der kan bringe samfundet i

den ulejlighed fra folketingets side at lave nogle standarder der gør risikoen for at man bliver udsat for indbrud mindre for det må vi jo forholde os til når vi er det

vil vi gerne bakke op om justitsministerens forslag

det er lidt flot at kalde det en pakke men vi synes det en rigtig god idé at give indbrud en selvstændig paragraf og vi kan også godt se på straflængden men det

den grad vil få antallet af indbrud til at falde er forebyggelsen indbrud er noget af det mest utrygge og krænkende som en familie kan udsættes for og derfor er det også noget vi skal sætte en stopper for og gøre alt hvad vi kan for at bringe

for nemt at begå indbrud fordi vi sikrer vores boliger for dårligt

blive inspireret af eller hvis det skulle lykkes os på et tidspunkt at komme over til en reel forhandling er det noget sf også gerne vil spille ind med

bedre muligheder for politiet for at bruge lokkehuse i indbrudsramte områder i karensperioden er det alt for let at komme af med hælervarer fra indbrud og derfor mener vi også der bør være en karensperiode på tredive dage inden butikkerne må sælge brugt sølv eller guld eller andre værdigenstande videre på den måde får politiet bedre mulighed for at finde frem til det stjålne

tyverisikring i nybyggeri er også noget vi har foreslået tidligere og som jeg synes der egentlig lyder til at være bred opbakning

til herindefra ikke nødvendigvis

side ønsker vi at indføre en række funktionskrav i bygningsreglementet

med et sikkerhedskrav til anvendte døre og vinduer i nybyggeri

skal der være mulighed for at have de her lokkehuse som har attraktive værdigenstande med sporingsenheder i det vil give politiet bedre mulighed for at finde frem til tyvene og deres

har været efterspurgt

er jo ikke alt vi skal eller kan lovgive om herinde og derfor vil jeg også opfordre justitsministeren

at tage en dialog med forsikringsselskaberne og politiet i forhold til

hvis man har meget dyre værdigenstande mærke dem med dna

skal nok have en vis værdi før det kan betale sig men det er i hvert fald en metode man kan tage en diskussion med forsikringsselskaberne om man kan få en lavere præmie hvis man tyverisikrer

ikke om der siden vi kom med det her forslag er

en særlig dansk tysk enhed men det var i hvert fald også noget man kunne diskutere så er det naturlige spørgsmål selvfølgelig

derfor hvis vi vil give dem ekstra opgaver eller

sender nogle politiske signaler om at man skal

forslag efter det andet herinde i folketingssalen som politiet skal tage sig af og de siger jamen vi har ikke mandskab til det vi ligger

der er bevogtningsopgaver og alt muligt og derfor

komme med de her krav politiske ønsker hvis der også følger nogle flere ressourcer med det vil sf gerne være med til

det fordi vi simpelt hen ikke ville tage pengene fra ungdomsuddannelserne og finansiere det den vej igennem

var usolidarisk over for de unge ud over alle grænser men vi vil rigtig gerne være med til at diskutere hvordan vi kan finde flere

når de oplever noget der er dybt krænkende og ikke ser

en undersøgelse i to tusind og femten

straffe slet ikke har nogen effekt og at resocialiserende tiltag virker bedre så jeg er nysgerrig

at høre hvorfor sf er

mange af dem der ved hvordan man skal forebygge

med på en vedtagelsestekst hvor der også står

strengere straffe så handler det ikke om at det vil hjælpe noget som helst i forhold til at forebygge indbrud det handler om det

altså som overgreb eller hvad det nu er for en følelse man sidder med står straffen også

det er min og det er sfs grundlæggende retspolitiske holdning at vi skal gøre det der virker

det virker jo sjældent at sætte folk i fængsel det er det andet ben

helt klart nogle ting man kan gøre mens de er i fængsel men jeg tror der er rigtig få

når straffene har en en vis længde men for os handler det også om at som borger i et samfund skal man synes der er noget rimelighed i

overfald voldtægt et indbrud alle mulige ting det skal der da være en vis rimelighed i det mener vi det kan være vi

efterforske på men det er simpelt hen huse hvor

er meget dyre møbler værdigenstande og andre ting

kan bruges som som lokkemad

holland eksempelvis har den her indbrudssikring

vi kører alle sammen med nogle tal der siger at danmark ligger på andenpladsen jeg er

ingen mørketal overhovedet fordi alt anmeldes på grund af forsikring og indboforsikring

anden er at det er for nemt at komme af med stjålne værdigenstande det er de to ting som jeg hører

igen og igen derfor er det også det der er omdrejningspunktet for nogle af vores

at lovgivningen skulle laves om hvis man ville give politiet de ressourcer

være en diskussion om hvilket hensyn

derfor er jeg også godt tilfreds med at vi

at diskutere emnet som vi har gjort hidtil for vi skal sikre os at det bliver så svært som overhovedet muligt at være indbrudstyv i danmark og vi skal sikre os at hjemmet kan være vores tryghedsbase tryghedsbase man skal være tryg i sit eget hjem den generelle tendens er at der er færre anmeldte indbrud end

i to tusind og seksten blev der ifølge danmarks statistik anmeldt enogtredivetusinde og ottehundrede og femogfirs indbrud i beboelser mere end tredivetusind indbrud altså

selv om tallet er dalende

det skal der gøres noget ved derfor er vi også glade for at justitsministeren leverer svar på forespørgslen i dag og det er det vi skal anerkende i vores vedtagelse i dag

en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven b en skærpelse af straffen for indbrud begået mens ofrene er hjemme c yderligere fokus hos politiet på indsatsen mod rejsende kriminelle herunder i forbindelse med indbrudskriminalitet

er en særlig form for kriminalitet

en cykel der bliver stjålet

få indbrud i eget hjem er en enormt stor krænkelse af privatlivet og det er derfor

det er noget særligt og det skal straffes hårdere derudover vil vi skærpe straffen for indbrud nogen hjemme det er utrygt at man ikke kan være i sit eget hjem uden at frygte at der står en mand med en elefanthue i stuen sidst men ikke mindst skal vi sikre at der lægges et ekstra fokus på østeuropæiske kriminelle eller såkaldt omrejsende kriminelle

grupper styrkes og vi skal finde de personer der hjælper omrejsende kriminelle

at forebyggelse er den allerbedste vej

vi meget gerne diskuterer men jeg hører ikke et eneste ord om om forebyggelse optager det ikke

er altså også at smide de kriminelle østeuropæere ud

det at give de kriminelle højere straf er også en form for forebyggelse

begå indbrud så der bliver gjort en hel del ud over det

hvor politiet også er involveret for der foregår også en del kriminalitet i ghettoområderne det er også en del af forebyggelsen så fordi det ikke bliver nævnt i ordførertalen

det anbefaler de på baggrund af erfaringer fra blandt andet holland og england hvor man

konservative folkepartis refleksioner over at

er en så stor aktør der anbefaler det og der ligger så veldokumenterede erfaringer på det

bekæmpes så har vi forskellige tilgange til det vi har forskelligt fokus på hvad der er vigtigt det er selvfølgelig klart

jo også forskellige politiske partier

der har været diskuteret det skal jeg nok skåne forsamlingen for

tage nogle få områder ud altså indbrud er jo en prioriteret indsats nu skal vi

er dalende desværre ser vi nogle bump visse steder hvor den stiger

vi har oprettet de to særlige efterforskningsenheder øst og vest og

også have fokus på det her område vi gør en lang række ting inden for

for at sikre at der er udvalgte polititjenestemænd der bliver i stand til at give borgerne bedre vejledning om sikring for at forebygge indbrud det

gør meget også i form af hælerikampagner politiet tilbyder genbesøg hos borgere

været rundt at besøge forskellige områder i landet og talt med folk om hvordan man på forskellige måder kan hjælpe hinanden i i boligområderne hvordan naboerne har alarmer der går inden for et bestemt område i villakvarteret hvor man så straks kommer og hjælper hinanden

også noget socialt med sig man kommer faktisk til at lære hinanden bedre at kende

har udpeget indbrud som anklagerfagligt fokus i to tusind og sytten

sidst men ikke mindst

i flerårsaftalen styrket politiet vi er ved at uddanne flere betjente alle ved at politiet er presset politiet kan ikke gøre

jo godt i gang og så har vi endda i flerårsaftalen for politiet sat flere midler af der

specifikt et afsnit om indbrudskriminalitet i den aftale vi har lavet om politiet så jeg synes vi er rigtig godt på vej

om krav til døre og vinduer er det absolut mest anbefalelsesværdige forslag

stof til eftertanke hos landets justitsminister at man har så store aktører endda aktører der ikke er kendt for at være specielt venstreorienterede stående med en så klar anbefaling derfor vil jeg gerne høre justitsministerens overvejelser om

så store aktører af banen

er sådan set hvad mit parti og regeringen mener

spørgsmål jeg har det jo sådan at et forsikringsselskab en brancheorganisation da er mere end velkommen til at tage et privat initiativ og oplyse borgerne om hvordan man kan sikre sin bolig bedst

vender diskussionen lidt om

man vil gøre ved sin bolig sit hus jeg tror

tænker sig rigtig godt om når de bygger og

til forhandlinger om det her med fokus på de tre elementer højere straf forebyggelse og politiets efterforskningsredskaber hvorfor er det at ministeren ikke mener at det giver mening at inddrage folketinget i

en drøftelse af det så vi kan få sat de mange gode forslag som jeg

der virker jeg ønsker bare ikke at tage initiativet fra fra alle borgere

ønsker at indkalde til forhandlinger vil det var jeg slet ikke klar over at

så er der jo et udvalg man behandler tingene i men om ethvert forslag skal føre til store forhandlingsforløb det må vi jo se nu vil jeg overveje hvordan

synes det her skal skal processeres bedst muligt igennem jeg går ud fra at fru trine bramsen er fuldstændig ligeglad med processen men resultatet

fra kolding hvor politiet siger vores efterforskere har ligesom andre politifolk det er en konstatering af at deres antal af sigtelser er faldet

været afgivet til andre opgaver for eksempel grænsekontrol vi laver en afvejning af hvad der skal prioriteres højest indbrudstyverierne kommer til at ligge lidt længere tid i vindueskarmen

jeg så jo gerne at vi fik styrket dansk politi hurtigst muligt så man kunne prioritere det lige højt men lige nu ved spørgeren jo også godt at der er en udfordring ved grænsen hvor de enkelte kredse

en udfordring det er jo fordi vi står i en særlig situation i europa og derfor

også noget for politiet vi kan ikke uddanne betjente på på ingen tid det tager tid men selvfølgelig skal man følge det der bliver sagt med at prioritere indbrud

ministeren siger det så klart og derfor vil jeg også gerne bede om at få det gentaget siger ministeren at grænsekontrollen har betydet at

der har været afsat færre ressourcer

og når vi nu stod i en situation alle i den her sal kender det der vandrede folk på vores motorveje vi stod i en særlig situation vi indførte en midlertidig grænsekontrol

jo klart at der går ressourcer fra til det men gør vi så noget ved det eller gør vi ikke noget ved det ja vi gør noget ved det fordi vi nu er ved at uddanne for eksempel politikadetter der har et langt smallere fokus som blandt andet handler om bevogtningsopgaver og grænsekontrol så vi

akustisk indeklima lysforhold flugtveje brandtekniske installationer røgspredning fugt og holdbarhed og jeg kunne blive ved og

mener ministeren

krav og mange flere er helt rimelige eller

krav om akustik luftfugtighed og så meget

nok styre den butik altså

mange holdninger til men jeg anerkender ikke at man ikke kan gøre noget

at indbrudssikre der kan da have været den ene oplysningskampagne efter den anden forsikringsselskaberne kan oplyse private borgere vi tager det som

hen bare er så dumme at de er ligeglade

fordi vi også bruger samfundets ressourcer på at opklare det her

at vi som samfund og som individer

for hvor meget vi skal lovgive om

sætte spørgsmålstegn ved hvilke andre komplikationer

altså nu må vi jo

fast at det vil koste mellem to og fire promille ekstra i forhold til husets byggepris at indføre det

man i øvrigt også må antage at det på længere sigt vil være sådan at hvis det bliver en standard som alle lever op til jamen så vil

man i øvrigt ser på at at man i holland og england har gjort det og at der er en tilsvarende diskussion i andre lande som kan betyde at mange andre lande også vil begynde at indføre de her fælles europæiske standarder er det så ikke nogle argumenter der tilsammen gør at

når man så har muligheden for for eksempel ved nybyggeri

er en ny fælles europæisk standard som allerede eksisterer og som også

giver minimale ekstraomkostninger og på langt sigt ikke vil gøre det men som vil have en stor effekt i forhold til at bekæmpe indbrud

det jeg har brugt mest tid på at tale om og svare på spørgsmål

det skal passes ind hvor det hører hjemme jeg tror på markedet jeg tror på at folk godt kan finde ud af at sikre deres eget hjem og jeg tror på ved dialog og ved oplysning

det var antallet af indbrud som der var i

det tal vi har brugt de seneste to timer på at

at falde justitsministeren er kommet med

enogtredivetusinde og ottehundrede og femogfirs

men svarene på hvad der virkelig har en effekt og om de initiativer som justitsministeren i dag har præsenteret har en effekt blæser stadig væk i vinden

er noget vi fra socialdemokratiets side kommer til at diskutere videre vi nægter at acceptere at enogtredivetusinde og ottehundrede og femogfirs

personer skal udsættes for det kæmpe overgreb det er at have ubudne gæster

fortsætter den her diskussion og hvis ikke justitsministeren vil invitere til forhandlinger hvor vi kan få de mange gode forslag som jeg synes der er fremkommet her i dag fra de forskellige partier i spil ja så må vi jo tage den videre diskussion her i folketinget hvor vi også har alle muligheder for det

om forebyggelse og så kunne jeg bare godt tænke mig at høre vil ordføreren være med til at vi afskaffer grænsekontrollen og bruger pengene på resocialiserende tiltag i

når ministeren ikke ønsker det når ministeren ikke ønsker at vi i fællesskab skal lande på en samlet pakke der kan begrænse antallet af indbrud

her i folketinget og kommer til at sætte det på dagsordenen i retsudvalget i form af

der kan alle positioner jo så drøftes også

rigtig vigtigt tema jeg tror heller ikke der er nogen her i salen der kan være uenig i at vi skal arbejde for at fjerne unødvendige regler og administrative byrder for ansatte i den offentlige sektor som forslaget lægger op til

er rigtig svært at finde nogen der kan stå her i dag og sige at

er rum for forbedring ikke mindst når man eksempelvis hører historier om at den samlede beskæftigelseslovgivning er

lang hvis ellers den blev udskrevet på papir det fortæller måske en hel del

dermed indikerer det jo også at regelforenkling må og skal være muligt og ikke mindst også er dybt

derfor vil jeg også gerne på vegne af regeringen anerkende de udfordringer som beslutningsforslaget adresserer jeg er meget enig i at der er behov for at gøre en indsats på det her område som regeringen også prioriterer højt men det er til gengæld

heller ikke nogen hemmelighed at der er tale om en kompleks og en svær øvelse ja man kan vel næsten ikke finde den regering med respekt for sig selv der ikke igennem årene har forsøgt

at adressere spørgsmålet om regelforenkling og afbureaukratisering i den offentlige sektor og derfor skal vi selvfølgelig også lære af fortiden for at finde de kloge løsninger for fremtiden i forhold til hvordan vi griber den her opgave an dybest set er alle regler jo i sin tid vedtaget med et formål og med en grund dermed ikke sagt at der ikke er nogen regler som ikke kan opleves som unødvendige dem er der desværre rigtig mange af

være vigtigt at vi går grundigt til arbejdet med regelforenklingen i den offentlige sektor vi skal sørge for at vi har blik for helheden de overordnede sammenhænge og samspillet mellem de forskellige regler både inden for og mellem sektorlovgivningen i det lys er det også min opfattelse at beslutningsforslaget rummer en række udfordringer i sin tilgang der er lagt op til at etablere et forenklingsforum for den offentlige sektor

minde om virksomhedsforum for enklere regler som vi kender fra virksomhedsområdet i virksomhedsforum er der jo i høj grad fokus på

enkeltstående tiltag som kan lette byrderne for virksomhederne i forhold til sådan overførsel eller kopi

enkelte tiltag og ikke på

angår den offentlige sektor anlægger vi fra regeringens side en langt mere helhedsorienteret tilgang hvor vi ser mere grundlæggende på hvordan den samlede offentlige sektor møder borgerne derfor ønsker vi også fra regeringens side

se på afhængighederne og sammenhængen imellem tværgående lovgivning sektorlovgivning

der findes samtidig tror jeg også at vi opnår de bedste resultater hvis vi

forankre indsatsen ude hos de ansvarlige ministre i stedet for

placere opgaven og dermed også ansvaret i eksterne fora og udvalget som forslaget lægger op til jeg tror at en forankring blandt de ansvarlige ministre og med opbakning i folketinget er afgørende for at der også kommer et politisk ejerskab til regelforenklingen

jo fint at have visioner om gerne at ville fjerne regler og

handlekraft ude i ministerierne til at gøre noget ved det og efterfølgende jo ikke mindst også at folketinget leverer det der skal til for så vidt angår de steder

inddrage og lytte til borgerne og til praktikernes erfaringer men vi skal også

have blik for helheden og dermed se på tingene i en sammenhæng og balancere mellem de mange mange forskellige hensyn

i høj grad også er genstandsfeltet for den afbureaukratisering der skal sikre medarbejderne mere tid til den borgernære velfærd jeg tror det er her at arbejdet med regelforenkling for alvor skal gøre en forskel for dem som det hele handler om i sidste ende nemlig borgerne derfor synes jeg også det er helt afgørende at kommuner og regioner bliver inddraget i arbejdet med afbureaukratiseringen og regelforenklingen i den offentlige sektor

skal vi forberede grundigt hvordan vi kan involvere

kommuner og regioner herunder at vi sørger for at få tænkt i alle de lag i kommuner og regioner

fra praktikere og videre op til lokalpolitikere i de enkelte kommunalbestyrelser vi vil fra regeringens side komme med et udspil til hvordan vi forestiller os det her samspil kan tilrettelægges

fra regeringens side er optaget af dagsordenen mener vi ikke at forslaget her i sin ordlyd og sin form rammer skiven sådan fuldstændig spot on men vi synes som sagt

at der er en fælles erkendelse af at der er behov for at gøre en indsats

mange områder og det lover som en en god start for det fremtidige arbejde men forhåbentlig også samarbejde på det her felt som der er behov for fra hele folketingets side jeg ser frem til at

præsentere regeringens udspil for

inden længe med henblik på at kunne iværksætte en fælles og målrettet regelforenklingsindsats i den offentlige sektor allerede i dag vil jeg gerne invitere partierne

ind til en indledende drøftelse af jeres ideer og perspektiver på hvordan vi bedst kan gribe hele

nemlig sammen med borgerne sammen med patienterne og mindre tid på alt det andet

ulogisk dokumentation eller krav

processer og andet som stjæler tiden fra det der er det væsentlige nemlig tiden til borgerne det sikrer jo at den offentlige sektor kan mere for det første sikrer det at vi kan få en bedre kvalitet i de tilbud vi giver borgerne

at vi kan give borgerne en bedre hjælp og dermed også at den offentlige sektor kommer længere på literen som det også fremgår af regeringsgrundlaget

vil vi fra regeringens side præsentere et samlet oplæg til fornyelse af den offentlige sektor

også allerede nu her i dag altså i forhold til den konkrete behandling af beslutningsforslaget her i dag meget gerne

invitere folketingets partier til at bidrage til det arbejde jeg håber og tror på at alle folketingets partier ligger inde med så mange gode forslag som de bare brænder for at få væltet ind på skrivebordet så

at levere en indsats til gengæld er der måske lidt længere mellem snapsene når det kommer til sådan at finde markante resultater af eller eksempler på afbureaukratisering i den offentlige sektor og det er jo ikke fordi alle tidligere regeringer har været fuldstændig uduelige og ikke

finde ud af at løse den her opgave det fortæller jo noget om hvor svært det er og dermed også at vi skal gå meget systematisk til værks men også set fra min stol at vi skal anlægge en meget mere helhedsorienteret tilgang

på de enkelte sektorer i samspil med hinanden vi skal ikke alene betragte sundhedsområdet men også kigge på sammenhængen

erklære sig helt enig med men resultaterne har jo nok været lidt få så held og med det arbejde og jeg også godt sige tak for invitationen til at komme og være med jeg tror det

snusfornuft det her er også politik det er

kommentarer til det at der kommer en ny runde af tvangsudbud i kommunerne hvor staten

kommunerne skal tvinges til

sende flere opgaver i udbud er det da ministerens

en sådan ny runde af tvangsmæssige udbud vil føre til mindre bureaukrati eller er der

ikke nogen af os der som privatpersoner går ud og laver en større investering

bedre til når det er skatteborgernes penge vi taler om det er for mig at se sund fornuft jeg synes også

synet på den offentlige sektor at det jo handler om at vi skal sikre mest og bedst mulig kvalitet for de mange milliarder kroner som vi hvert år bruger i den offentlige sektor i kommunerne regionerne og staten

da kvittere for det held og lykke som jeg fik med fra ordføreren i

indledende spørgsmål jeg håber så bare også at socialdemokratiet

vil åbne op for hvad det er for nogle tanker og konkrete ideer og

forslag som socialdemokratiet forhåbentlig ligger inde med men som jeg endnu ikke har set præsenteret

man skal have en en fingrene væk reform

en reform hvor man bare skal holde sig væk og ikke foretage sig noget som helst

vi kommer i gang med afbureaukratiseringen i den offentlige sektor

den grad at vi får fingrene frem og kommer i gang med at levere nogle konkrete resultater til gavn for medarbejderne i den offentlige sektor og dermed også

procesmål og omfanget af kontrol og bureaukrati udbudsmateriale

af kernevelfærd er det ministerens opfattelse at at der er en sammenhæng her

sætte fokus på det som vi allesammen gør når det handler om at passe på vores egne penge nemlig at spørge til prisen og til kvaliteten den naturlighed

tidligere regerings egen produktivitetskommission i øvrigt jo i den grad også satte en tyk streg under er der behov for at vi bliver bedre til at fremme mere systematisk i den offentlige sektor det sikrer at der

er den her regerings klare ambition at vi ønsker mindre ikke mere bureaukrati det er også det vi gerne vil bedømmes på i sidste ende og som sagt håber jeg også på at

på et tidspunkt vil fortælle hvad det er for nogle konkrete forslag som man ligger inde med og forhåbentlig også

og jeg er også rigtig glad for at høre at at ministeren

tager det alvorligt og alternativet vil rigtig gerne deltage i en debat

det og prøve at komme tættere på hvad så de konkrete løsningsforslag

så kommer der ejerskab og så videre til det jeg synes jo også det er vigtigt at der er en samlet indsats altså i virkeligheden helt fra statsministeren

jeg tror der skal andre boller på suppen den her gang hvis vi overhovedet skal rykke på det her område så mit ene spørgsmål går på

sig til det og det andet spørgsmål går

for eksempel arbejdsmarkedets parter for det

der sidder med fingrene nede i i dejen og ved præcis

men også for alle de medarbejdere som

står over for og møder bureaukratiet i den offentlige sektor ude i kommunerne regionerne statslige institutioner med videre det er også på den måde jeg tror vi kan få de bedste bidrag og de bedste løsninger

ved at have en inddragende

så er jeg helt enig i at det er vigtigt med en en samlet indsats og med min bemærkning om

være ejerskab for de enkelte ressortministerier mener jeg ikke

tænkt sig at sige at nu må alle gøre deres og så kan vi sætte os tilbage og sætte et hak og så løser det hele sig nok af sig selv jeg er helt enig i at vi skal have en samlet indsats som sørger for at koordinere insisterer på at vi

set leverer nogle resultater på nogle konkrete områder men det er

hamrende nødvendigt at der også er en forankring ude i hvert enkelt ministerium

finde på nok så mange gode forslag til afbureaukratisering i den offentlige sektor men hvis der ikke bagefter er et ministerium og et folketing som vil levere på det som bliver efterspurgt

tillidsfuldt sådan at man uddelegerer til medarbejderne sådan at medarbejderne i virkeligheden får tid

hvordan ser ministeren samspillet med den ledelseskommission

i stedet for at tænke top down

ude i verden først hvordan det er at tingene hænger sammen og i forlængelse

i forhold til udbud og

udlicitering har vi jo netop nogle gange det problem at når vi koncentrerer os om opgaverne sådan isoleret set

det rigtig svært at drage sammenligninger i forhold til andre områder så hvordan bærer vi os egentlig ad med at få nogle af de

som der er i dagligdagen og så samtidig

en tilgang til det her arbejde hvor vi inddrager frontmedarbejderne i den offentlige sektor og dermed inviterer kommuner regioner

mangler en lille smule i forhold til til beslutningsforslaget her nemlig at vi sikrer sammenhængen imellem det bidrag vi har behov for at få fra kommuner og regioner der jo altså forvalter størstedelen af alle de penge vi hvert år bruger på offentlig velfærd i kombination med at vi skal have en mere helhedsorienteret tilgang

fokuserer på enkeltforslag ikke at det ikke også er givtigt og vigtigt det er blandt andet derfor at vi fra regeringens side foreslår

men hvis vi virkelig for alvor skal rykke noget

ikke nok kun at se på enkelttiltag så kræver det at vi ser samlet på sektorområder og at vi også ser på den dynamik der er på tværs af sektorer i den offentlige

går jo ofte hjem og tænker det var søreme lige en medarbejder efter mit hoved hvorimod den medarbejder der henviser til at det

men samtidig gør medarbejderen det jo for at beskytte sig selv jeg kunne godt tænke mig

at medarbejderne fik lov til at berette om hvad det var for nogle konkrete ting man havde problemer med i dagligdagen som giver de her udfordringer og det forudsætter jo

her kan ikke kun udgå fra folketinget men det kan så sandelig heller ikke kun udgå fra den enkelte kommune eller den enkelte region skal vi for alvor gøre noget ved afbureaukratiseringen i den offentlige sektor og sikre en regelforenkling vel vidende at det er hamrende svært skal vi have en bred tilgang og vi har brug for at alle

når vi diskuterer politik her i folketingssalen

man skal bare tilbringe få timer ude i virkeligheden

de offentlige arbejdspladser så vil man opdage

offentligt ansatte fra hele danmark og jeg må sige at de

dokumentation og bureaukrati og hvor lidt tid der er tilbage til at udføre de opgaver

himlen derfor er der i den grad behov for at

det betyder reelt

fingrene væk fra den hverdag som er derude fra den opgavevaretagelse som man foretager

i den offentlige sektor det er det der menes med med at

har ført os som parti og mig som ordfører rundt i landet og rundt

det er at problemet måske er endnu større end man skulle have troet fra starten i det konkrete forslag som

at det er værd at lytte til det ministeren siger nemlig at

se på det som en helhed for erfaringen er jo også

besøgt offentlige arbejdspladser og talt med medarbejdere og chefer og

der er jo en grund til at de ting er kommet ind det kan være af

flertal i et byråd eller

ret smart hvis man også lige gjorde det og også lige gjorde det og så har

af regler og mængden af administrative byrder i den offentlige sektor men det kan ikke stå alene de andre elementer i

jeg ærlig talt lidt nervøs

der skal nedsættes et antal udvalg fra forskellige velfærdsområder der skal gennemgå alle regler og krav om registreringer og så videre

går særlig godt med at bekæmpe det for der kommer flere og flere af dem alene siden den nuværende regering kom til

tre hundrede og seks og tres af den slags udvalg der

klare os uden råd fra fra

kan nedsættes med med gode formål og kan være helt relevante men der er også en relevant overvejelse at gøre sig

vildtvoksende

som jeg ikke synes at man reelt tager hånd om her derfor ros til

kigger på det her beslutningsforslag har vi behov få mere at vide om

retssikkerheden og at borgerne får den service de skal have

veluddannet personale

offentlige chefer som i dag ikke får det

det vi mener med det der skal skabes det rum og det kræver altså at vi har modet til også

fingrene væk og have respekt og tillid til de opgaver der varetages ude i den offentlige sektor

det er for nogle love der skal laves om er det på beskæftigelsesområdet er det på det sociale område

er det der kommer fra socialdemokratiets side

afvist og så må man ligesom komme med

socialdemokratiets bidrag til at vi reelt

ordførerens spørgsmål til mig som politisk drilleri

første skridt er at erkende problemet det synes jeg vi har erkendt alle sammen

i det sammen alle der ved noget om det her emne og tredje

bureaukrati nogle af de forslag der kom fra borgere og fra medarbejdere i den forbindelse tror jeg simpelt hen ikke på at at man som forvaltning selv havde fået øje på

bureaukratiske hvordan bærer vi os ad med at få den her information hvis ikke vi nedsætter nogle udvalg hvor borgere

tidligere regering det har været en succes og og det

tror det kan være ét element det kan ikke stå alene og vi er

sige hvorfor gør i dog det altså det er jo ikke idioter der har udviklet

sektor på institutionerne men nogle gange er det bare knopskudt for meget og

reglerne er du rigtig klog det kan vi slet ikke

hvis man gør noget der er unødvendigt skal man ikke gøre det

spild af ressourcer

man spørge sig selv hvad er det der er unødvendigt

nødvendigt at registrere at man har doseret medicin eller at man har skiftet et sår eller dokumenteret at man i jobcenteret har haft en samtale med peter efter planen egentlig kunne man vel bare gå ud fra at arbejdet er udført som planlagt hvis der ikke er dokumenteret andet i forslaget

der lagt op til en relativt bureaukratisk proces i forhold til at vurdere regler

ikke i mine øjne vejen der står også i forslaget regelforenklingen og afskaffelsen af unødvendige dokumentationskrav skal give rum for en mere demokratisk og borgerinddragende offentlig sektor det vil bane vejen for en tillidsskabende kultur som gør det muligt for veluddannede faglige medarbejdere at fokusere på de rigtige løsninger i dialog med borgerne om deres ønsker og behov frem for et fokus på procedurer og dokumentation af egen arbejdsindsats

vi alle sammen godt kunne ønske det ville være men hvad er så forudsætningen for at have

en tillidsskabende kultur er det ikke

der ikke fra politisk hold efterlyses dokumentation

jeg tror ikke problemet reelt er de unødvendige regler

finde ud af at fjerne og

med til at skabe den her kultur

skal dokumenteres når der er uventede hændelser hvis man forestiller sig der amputeres et ben fordi der er gået infektion i et sår som hjemmeplejen har skullet skifte så kommer pressen og spørger os politikere om det

politiker vil gøre ved det så siger man hurtigt at det må vi da have undersøgt vi

finde ud af hvem der har gjort hvad og hvornår der er sket hvad

finde de ansvarlige så går vi tilbage i dokumentationen og ve den som ikke har dokumenteret

derfor bliver der reelt dokumenteret rigtig meget mere end det strengt taget er nødvendigt for hvad nu hvis der skulle komme nogen og spørge efter det

skabe den tillid som forslaget taler om ved at nedsætte grupper til at se på love og regler ovenikøbet grupper uden politikere

politikere som skal overveje om vi kan vælge at udtrykke tillid til medarbejderne også når de ikke har dokumenteret alt i både hoved og bagdel

kan vi starte på at skabe tillid derfor vil jeg gerne sige at dansk folkeparti støtter intentionerne om at afskaffe unødvendige

og vi tager også rigtig gerne imod ministerens invitation til at få en dialog om

kommer videre med det her men men df kan altså ikke støtte det forslag vi har liggende med det indhold og den vej som som det er udtryk

og for at vi får snakket med hinanden om

er at vi allerbedst griber det an og jeg hilser det velkommen at flere og flere er enige i at vi bliver nødt til at se på omfanget af regler og

vi kan mindske bureaukratiet

er der jo så anvist tre metoder et forenklingsforum som en pendant til virksomhedsforum at der skal nedsættes et antal udvalg med alle mulige andre repræsentanter end politikere og at der skal være nogle kvantitative målsætninger noget af det kan

være udmærket men spørgsmålet er om det er de rigtige redskaber og om vi får skovlen godt nok under problemstillingerne med de her foreslåede midler jeg synes vi har behov for meget bedre at få afdækket

hvor er det bureaukratiet opstår jeg synes også vi har brug for som

ministeren var inde på at tænke mere helhedsorienteret i forhold til den samlede offentlige sektor altså kommune region og stat

af politikernes ansvar i forhold til netop en systematisk indsats for at nedbringe antallet af regler og administrative byrder i den offentlige sektor

opstår derude

hvad vores gode kollegaer ordførerne på det område havde af forslag til nye regler vi kunne indføre

med hinanden og på tværs af vores arbejdsfelter at få snakket igennem

når vi presser hinanden til at lave nye regler

for et bureaukrati det skaber derude

i vores videre snak med hinanden om det her beslutningsforslag og i det hele taget

for at nedbringe omfanget af regler og bureaukrati

er at finde ud af hvordan vi selv tager ansvaret på os og hvordan folketinget

den her indsats frem for bare at overlade det til de andre derude og sige så må de finde ud af det

for at ministeren lagde vægt på at regeringen bliver inddraget og at vi ser på den enkelte ministers ansvar på de forskellige ressortområder det tror jeg er helt afgørende i forhold til at opnå konkrete resultater på området så jeg ser frem til drøftelser med hinanden og med regeringen om hvordan vi bedst

der er i beslutningsforslaget og bare lige for at understrege det det her

arbejdsglæden for medarbejderne og rummet til deres faglige kunnen det handler om servicen over for

på en eller anden måde og så handler det om skatteborgernes penge hvordan vi anvender ressourcerne optimalt så der er rigtig mange interesser i forhold til at få nedbrudt noget af det bureaukrati der er derude men vi bliver nødt til at diskutere dybere med hinanden

tilfældet undskylder jeg selvfølgelig over for dem der også er det men derfor glæder det mig selvfølgelig utrolig meget

meget oprigtigt at sf fremsætter et beslutningsforslag om afbureaukratisering

at folketinget erkender sit meget store medansvar for bureaukratiseringen i stedet for at skyde skylden på regeringen centraladministrationen lokale embedsmænd og den berygtede organisation djøf som jeg selv er medlem af

men fordi jeg er afbureaukratiseringsordfører

har jeg også arbejdet meget længe med emnet og jeg har nogle faglige bemærkninger til forslaget

hvis beslutningsforslaget slet og ret lød sådan her folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret to tusind og seksten

at gennemføre en systematisk indsats

nedbringe antallet af regler og administrative byrder i den offentlige sektor

og der så ikke stod mere i det det var sidste punktum så ville jeg på den ene side mene at vi som parlament simpelt hen bare skulle sætte i gang men på den anden side ville jeg også mene at der

bevirker at det efter min opfattelse er en mindre god idé at støtte beslutningsforslaget i den bogstavelige form der ligger her er

synes jeg for eksempel er en ting man skal undersøge nærmere

for mit parti sidste år og der stod det mig i hvert fald klart at der skal bruges en hel vifte af metoder hvis man for alvor vil bureaukrati til livs og der forekommer det mig at man måske låser sig lidt for fast hvis man som under punkt en siger at det

et mere systematisk arbejde med hvordan overflødigt bureaukrati egentlig opstår for vi skal ikke glemme at der også er meget fornuftigt bureaukrati er jo fornuftigt bureaukrati der udløser retssikkerhed som herre jens henrik thulesen dahl jo også var inde på

for god ordens skyld sige at punkt tre nemlig fastlæggelse af kvantitative målsætninger for

er en god målsætning som jeg faktisk

men det korte af det lange er at det her

er et virkelig godt forslag hvis

vi kan bakke op om derfor har jeg det meget oprigtige håb at afslutningen her debat måske og det vil jeg

kunne blive en beretning som partierne i fællesskab

arbejder grundigt videre med og i fællesskab også kan tilslutte sig det kunne blive et rigtig fint første skridt i retning af at folketinget anerkendte sit ansvar for bureaukrati som det ved gud har og det kunne også blive et rigtig godt udgangspunkt for at folketinget fik et forstærket samarbejde med

arbejdet rigtig rigtig meget med det her område også i mit

hvor jeg sad som chef for oao hvor vi var med til at lave en trepartsaftale

som udmøntede sig i syv principper som var rigtig rigtig gode i forhold til at medarbejdere ledere og så videre ude lokalt skulle tage fat i hele den her problemstilling jeg må jo bare erkende at det ikke har

vi har stadig væk den her problemstilling med at

alt alt for meget bureaukrati

medarbejdere i den offentlige sektor som

som tager tiden fra det de i virkeligheden er uddannet til nemlig

den personlige refleksion jeg har gjort mig

handler om at det nu er på tide at folketinget og regeringen for alvor tager et ansvar ved at gå forrest med den her løsning

jo også rigtig glad for det initiativ som venstre liberal alliance og alternativet tog

prøve at komme videre på det her meget komplicerede område på det er så ikke blevet til noget

når jeg ser konkret på sfs forslag så lige såvel som at et folketingsudvalg om afbureaukratisering ikke

og lederne får mulighed for at

bliver trukket ned over hovedet på dem

styring af den offentlige sektor

har noget ur her så jeg har svært ved at følge med

hvordan kombinerer vi en hierarkisk målstyring som er en naturlig konsekvens af vores politiske mål og prioriteringer med en lokal styring som giver ledere og medarbejdere mulighed for

hvordan balancerer vi det at vi gerne vil have en praksis der tager udgangspunkt i det der virker med det der skal give mulighed for lokal plads til udvikling

vi som politikere på alle niveauer undgår at lave generelle regler som løsning på lokale problemer hvordan holder vi fingrene væk som socialdemokratiet formulerer det

vi os i virkeligheden en moderne forvaltning som skal kunne gå fra at være ekspert

til at være facilitator for det der foregår ude

vi at lederen bliver en rollemodel som sikrer sammenhæng mellem ord og handling og hvordan sikrer vi at lederen får det frirum

vi ved at når man leder tillidsbaseret

giver man medarbejderne det rum og den mulighed til

hvordan involverer vi tillidsrepræsentanten så tillidsrepræsentanten i langt højere grad måske

med til at spotte problemstillinger

sidst men under ingen omstændigheder mindst hvordan

vi involverer medarbejderne

være medskabende i de løsninger som vi ved kommer borgeren til gode

også forpligter regeringen på og holder dem op på at der kommer noget ud af det her arbejde

sad vi ikke her og debatterede det tror jeg ikke jeg jeg og radikale venstre vil dog alligevel gerne

være med til at give et bud på hvordan vi kan lave en forenkling

og intentionen er radikale venstre meget enig i og vi ser altid meget velvilligt på at gå ind på den her dagsorden forslagsstillerne nævner også new public management og styringskulturen og for mig at se

er det nogle af de centrale elementer som man dog er

for mig at se et andet syn på det end der bare få år siden og opgøret

er i gang vi er meget

kvalitetsmål og vi tror på at hvis man skal gøre

anerkende at offentligheden har et behov for at følge kvaliteten og at

sætte ind og vise handling når der sker fejl

meget hurtigt modarbejde hinanden hvis man

være villig til at sige at den enkelte institution

de forskellige elementer vil

hvad angår de to andre

at sætte medarbejdere og ledere til at kigge på dokumentationskrav det er en god hensigt men hvilke kommuner er det man skal kigge på for de er jo enormt forskellige og tænker forslagsstillerne så at det skal ende med statslige krav som er ens for alle jeg må sige at jeg synes at den her del af forslaget lyder

en kende bureaukratisk hvis vi reelt vil en regelforenkling

skal vi politisk starte der hvor man har ansvaret for de offentlige

på børneområdet eksempelvis kunne kommunalbestyrelserne sætte en meget enkel ramme som den enkelte institution så kan udfylde det var blandt andet det der var tanken med skolereformen nemlig at forenkle kvalitetsmålene og så nævner

hvordan så med de kommuner eller regioner som ligger over eller under

jeg igen sige at intentionen er rigtig god men jeg synes at det lyder som om man vil have det ens for alle og igen

omstændelig løsning der er også noget økonomi i det her når man nedsætter udvalg

en hel masse penge og jeg mener faktisk ikke det er den vej vi skal gå der er i forvejen

rigtig mange forvaltninger der kommer med spareforslag

som har rigtig stor fokus på at man skal ramme det

det borgernære område og det er en utrolig svær skelnen skelnen fordi man tit ender i at sige at

skal sidde og arbejde med mål for det enkelte barn

jeg plejer at sige at at kvalitet er en funktion af tid faglighed og ledelse altså den offentligt ansatte skal have tid til opgaven skal bruge sin faglighed og skal være under en ledelse som tilrettelægger og strukturerer hverdagen hensigtsmæssigt i den

fagbladet folkeskolen forvaltningen ud af skolen skoleledelsen ind på skolen skolebestyrelser på hver matrikel altså den enkelte skole enkelte daginstitution det enkelte plejecenter

mulighed for at sætte en kvalitativ ramme det kan ikke ske ved at vi beskriver andet her end de overordnede kvalitetsmål vi forestiller os mere mangfoldighed og frihed i den offentlige sektor og vi kan tilslutte os den første del med forenklingsforum

glæder mig rigtig meget over at de forskellige ordførere også bakker op om at det der bureaukrati altså simpelt hen bliver nødt til at finde ud af hvad det er vi snakker om

det her forslag skal gennemføres på en ganske bestemt måde men vi lægger i virkeligheden op til at

til at mange ordførere har givet udtryk for i dag

en forudsætning for at vi måske kunne blive enige om at arbejde videre med noget

fordi vi rigtig gerne vil skabe rammerne for en systematisk reduktion af antallet af regler og administrative byrder det skal først og fremmest give rum for en mere demokratisk

som vi også har skrevet og det skal bane vejen for en tillidsskabende kultur som gør det muligt for veluddannede faglige medarbejdere at fokusere på de rigtige løsninger i dialog med borgerne om deres ønsker og behov frem for at fokusere på procedurer og dokumentation af egen indsats og det er vel i virkeligheden det der er det væsentlige vi ved godt det er en svær øvelse måske fordi vi ofte

meget sjældent får taget det der spadestik dybere som måske netop kan afsløre

sygdommen vi kender alle sammen den der med at vi skal sørge for at vi får en ensartet kvalitet og at vi skal sikre ligebehandling af borgerne og

virkeligheden ofte været baggrunden for at vi har lavet mange forskellige former for standarder jeg havde for et par år siden en samtale med en billetkontrollør som fortalte at han havde stået over for en ældre kvinde som trygt havde fremvist sit årskort som desværre var udløbet dagen før

bag ved årskortet lå der flere års brugte årskort og før i tiden ville kontrolløren have udvist rimelig konduite i forhold til den ældre kvinde som jo var en trofast og fast betalende kunde men nye regler havde frataget ham den mulighed så han var tvunget til at udstede en afgift på syv hundrede og halvtreds kroner en regning som fik den ældre kvinde til at bryde grædende sammen og det hjalp ikke ret meget at kontrolløren

den ældre kvinde kunne klage over afgørelsen

fremmøde i administrationen som lå i den anden ende af byen kontrolløren forklarede at han tydeligt mærkede hvordan de andre passagerer i bussen var forargede og åbenlyst betragtede ham som urimelig

det kontrolløren oplevede var jo i virkeligheden at ledelsen ikke havde tillid til at han selv kunne håndtere problemet og passagererne oplevede kontrolløren som

sagsbehandleren som skal hjælpe en fortvivlet borger i en akut situation hvor det ville give mening at gøre noget andet end standardiserede regler foreskriver fordi det ville være mere holdbart og måske også en billigere løsning

social og sundhedshjælperen som møder en fortvivlet borger men hvor rigide arbejdsplaner forhindrer hende i at bruge tiden på at skabe tryghed og måske foretage sig noget andet end arbejdsplanen foreskriver det er bare eksempler som vidner om at tillid gør en forskel at oplevelsen af rimelighed gør en forskel

administration fordi borgeren er en tilfreds og glad borger

vores nye ældreminister sige ja det handler om ledelse

bare det rigtige

forskellige excelark

ministerierne og administrerer mange puljer

at få del i og det bruger kommuner og regioner så en masse tid på som man måske

man har brug for ressourcerne jeg har her på christiansborg rigtig mange politiske kolleger som alle rigtig gerne vil være med til at gøre en forskel for borgerne men selv her kan vi jo en gang imellem støde på barrierer

godt forslag ikke ensidigt kan placeres i ét ressortområde

rende ind i med det her forslag

men hvis afbureaukratiseringen skal lykkes skal vi tænke os rigtig godt om og også ud af christiansborg og af boksen

vi måske kan få udmøntet nogle af hensigtserklæringerne i forslaget

så skulle jeg i øvrigt hilse fra enhedslisten og sige at de

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den otteogtyvende februar to tusind og sytten jeg giver indledningsvis ordet til ordføreren for forespørgerne

mobilitet igennem uddannelse

har været en grundlæggende værdi som vi egentlig har

af blokkene har været et ønske om at fastholde som en del af det som det danske velfærdssamfund kunne løfte

netop hænger sammen i forhold til hvordan vi indretter

su hvor man ikke er så optaget af om den er med til at øge den sociale mobilitet og det handler også

de udviklingskontrakter de videregående uddannelser har

været velkendt at liberal alliance ikke har været særlig optaget af

også de forskellige uddannelsesveje uanset om det har været folkeskolen i kommunerne

til at de aktivt skulle spille en rolle

et selvstændigt kapitel i regeringsgrundlaget til netop det formål at alle unge skal have et godt afsæt negativ social arv skal ikke være en hæmsko for den enkelte i livet og det skal uddannelse være med til at sikre langt de fleste unge tager en uddannelse og klarer sig godt

del af den åbne skole frivillig brobygning i niende klasse og mulighed for erhvervspraktik i sjette og syvende klasse lovforslaget forventes fremsat

at vi styrker uddannelserne så de bedst muligt fremmer børn og unges kundskaber i bred forstand det kræver frihed til at udfolde den faglige profession som er kernen i vores uddannelser det kræver at folkeskolen bliver til folkets skole hvor forældres engagement og opbakning er en naturlig del af hverdagen ikke mindst kræver det stærke læringsfællesskaber hvor der er ro klasseledelse og fokus på kernen faglighed i bred forstand og trivsel

derfor arbejde for mere frihed i vores uddannelser så vi får skabt rammerne for at lærere og forældre og elever sammen kan løfte fagligheden for alle det løft drøfter jeg blandt andet sammen parterne omkring folkeskolen i kvalitetsforum for folkeskolen

den kommende tid sammen vil arbejde for konkrete forbedringer i forhold til den gode undervisning det gode børneliv det gode arbejdsliv og forældreinddragelse udfordringen med negativ social arv er ikke ny efter mange års indsats er det stadig et uløst problem vi bliver derfor også nødt til at tænke nyt og det gør regeringen

million kroner over tre år som skal tilskynde skoler til en bedre indsats over for de fagligt svageste elever regeringen vil samtidig styrke indsatsen for de unge der aldrig får

en ungdomsuddannelse en ekspertgruppe vil inden længe komme med anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelserne som opfølgning herpå vil jeg blandt andet komme

hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse vælger den rigtige uddannelse første gang og vælger uddannelse der fører dem videre i job eller uddannelse udfordringen med øget social mobilitet er således helt central i mit arbejde som undervisningsminister både når det gælder det lange seje træk stående på de senere års reformer og

det gælder større nye tiltag dér hvor der er brug for nytænkning

deres talent også uanset

derfor lægger regeringen ubetinget vægt på at vi har fri og lige adgang til videregående uddannelse i danmark det understøtter vi med skattefinansierede videregående uddannelser og uddannelsesstøtte til alle studerende

selv om unge i danmark har gode muligheder for at tage

alligevel uhensigtsmæssige mønstre studerende fra ufaglærte hjem er for eksempel underrepræsenteret på de videregående

i uddannelsessystemet vi må insistere på at alle børn og unge skal have de basale færdigheder der er afgørende for deres senere muligheder i livet på de videregående uddannelsesinstitutioner skal vi stille de samme høje faglige krav og forventninger til alle unge underviserne underviserne skal kunne forvente at alle studerende besidder de faglige forudsætninger der skal til for at påbegynde en videregående uddannelse og at alle studerende kan arbejde selvstændigt og disciplineret med stoffet de studerende skal tilsvarende kunne forvente at deres medstuderende har de faglige forudsætninger

kunne bidrage til det fælles uddannelsesmiljø høje krav skal naturligvis suppleres med åbenhed over for forskellige studerende og et fokus på at hjælpe nye studerende godt i gang det gælder undervejs på studiet og ved optagelsen og her tænker jeg på andet og mere end karakterkravet institutionerne kan for eksempel anvende alternative optagelsesformer som forskellige tests og samtaler det har de gode og virkelig spændende erfaringer med på syddansk universitet de videregående de videregående uddannelsesinstitutioner skal understøtte at de unge får en god start på studielivet bliver en god del af et godt studiemiljø for eksempel

læsegrupper og mentorforløb og det gælder jo altså også for studerende fra uddannelsesfremmede hjem det er også mit klare indtryk at de videregående uddannelsesinstitutioner arbejder målrettet med indslusning

og fastholdelsesaktiviteter kan målrettes det vil ofte være sund fornuft

er det altså ikke sund fornuft at lade særlige indsatser tilsidesætte det faglige kundskabstilegnelsen skal være det primære på de højere videregående uddannelser kun med uddannelser af høj kvalitet kan vi udfordre alle studerende

udfolde deres talent og det skal ske på meritokratisk vis stærke uddannelsesmiljøer med fagligheden i højsædet er en fordel for alle også studerende fra uddannelsesfremmede hjem og derfor skal vi holde fokus på kerneopgaven som er at udbyde uddannelser af høj kvalitet

i den netop udkomne bog der hedder social arv og social ulighed redigeret af professor niels ploug er de sidste årtiers forskning samlet op i forhold til hvordan mennesker med forskellig social baggrund klarer sig blandt andet i forhold til uddannelsessystemet og hvordan de samfundsmæssige vigtige institutioner som børnehave og folkeskole kan håndtere børns sociale og kulturelle forskelle det kan nemlig ikke alene reduceres til at det er forældrenes ansvar som blandt andet liberal alliance mener og har udtalt den sociale ulighed slår igennem allerede fra børnene bliver

i orden bare at nøjes med at konstatere at det er forældrenes ansvar og så overlade børnene til ja den sociale arv heldigvis kan vi faktisk gøre noget politisk ved det hvis vi vil

måske ikke så overraskende at det netop er liberal alliance som er lidt ligeglade med social mobilitet set som en politisk opgave

hvis venstre som et parti der har været optaget af sammenhængskraften i landet også er begyndt at bevæge sig ad den vej

et mål at skabe et samfund der giver alle lige muligheder uanset baggrund

ganske enkelt ikke enige med liberal alliances økonomi og indenrigsminister

problem som er værd at beskæftige sig med det mener vi til gengæld hos socialdemokratiet

potentialer fuldt ud blandt andet gennem folkeskolen liberal alliance var imod folkeskolereformens mål om at øge den sociale mobilitet

i diskussionen om statens uddannelsesstøtte synes liberal alliance ligesom venstre og konservative

suen og erstatte det med flere

godt nok fremlagde regeringen i maj to tusind og seksten ti sociale mål for social mobilitet

har modtaget en forebyggende indsats eller som er anbragt væk er den brede indsats for at udvikle et velfærdssamfund

med til at kompensere for social og klassemæssig ulighed og give alle lige muligheder uanset deres baggrund

mål i de videregående uddannelsers udviklingskontrakt der hed øget social mobilitet flere talenter i spil

han var noget pjat og som han sagde havde venstre længe været imod at drive socialpolitik i uddannelsespolitikken

vi ellers er stolte af giver gode muligheder til alle hvis regeringens ideologiske drejning fortsætter vi skal tværtimod udvikle daginstitutioner skoler ungdomsuddannelser og videregående uddannelser så de har rammer undervisningsformer og læringsmiljøer der er bedre til at gøre alle børn og unge dygtigere uanset deres baggrund

og udvikle varierede undervisningsformer med kombination af teori og praktik

det er vigtigt at åbne skolen mod omverdenen

forenings og idrætslivet virksomheder og så videre for at få en virkelighedsnær skole

som den understøttende undervisning giver tid til

det nogle gange glemmes i debatten at der gives bedre mulighed for at gennemføre forløb for særligt talentfulde børn og at de dygtige kan få mulighed for at blive endnu dygtigere folkeskolen skal være en god skole for hele folkets børn og det kræver aktiv politisk opbakning til og mål om hvilken skole

er netop når de forfalder til at mene at det alene er et personligt ansvar hvis man ikke klarer sig godt men klasseskellene eksisterer stadig og økonomisk ulighed hænger uløseligt sammen med ulige muligheder derfor vil socialdemokratiet de radikale sf alternativet og enhedslisten fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at fastholde målet om at give alle mulighed for at blive så dygtige som muligt uanset social baggrund gennem uddannelsessystemet det gælder både som formål i uddannelseslovene og som værktøjer for eksempel i forbindelse med udviklingskontrakter på de videregående uddannelser indretning af su med videre

som bidrager til at øge den sociale mobilitet i samfundet blandt andet med undervisningsformer der giver alle børn og unge muligheder for at udvikle også de potentialer de ikke fik med hjemmefra

så det er med til at kompensere for social og klassemæssig ulighed vi har brug for alle talenter i det danske samfund og det skal uddannelsessystemet være med til at understøtte hele vejen igennem jeg skal i øvrigt beklage at enhedslisten ikke har haft mulighed for at være til stede her

forskningsinstituttet kora har undersøgt i forhold til danske forhold med

su og det er at jo mere der lægges op til at man skal låne fra starten og det er jo det

der har ligget i venstres oprindelige udspil

socialt skævt fordi man kan se

unge der kommer fra hjem hvor man ikke har en uddannelsestradition også er opdraget med at man altså skal tjene pengene først før man går ud og låner så det rammer skævt alene af den grund at det fraholder dem fra at

her udfordringer og jeg vil

derfor egentlig gerne have ordføreren til

på dagtilbudsområdet som også skal være med til at

bekymret når der kommer en udvidelse af regeringen

har haft det som mål ikke at bruge staten og dermed uddannelsessystemet til at øge den sociale mobilitet

så glad for at ministeren nu siger noget andet

at alle skal kunne se at man har muligheden for at kunne få

at alle skal blive så dygtige som muligt uanset social baggrund

det fortsætter det er derfor vi har været lidt ærgerlige over at den tidligere forskningsminister fra venstre

de seneste år har fundet ud af at jo tidligere man sætter ind

skal min appel så måske være her til sidst at derfor ser jeg jo gerne at også socialdemokratiet

håber at regeringen vil fortsætte med det brede samarbejde som der er

forhåbentlig også kommer om de videregående uddannelser jeg siger

aftale med dansk folkeparti om

såkaldte uddannelsesparathedsvurdering for unge i ottende klasse hvor vi må sige at vi er meget forundrede i i aftalekredsen

hvorfor man har valgt at lave den uden at invitere os til en drøftelse

til at bygge og konstruere vi synes at du skulle

at overveje at tage dig en uddannelse inden for de erhvervsfaglige uddannelser det kan være som tømrer det kan være som snedker det kan være inden for en række af de andre uddannelser i stedet for at det automatisk svar er

mere end folkeskolens afgangsprøve hvis de

det betyder at deres muligheder videre i livet er rigtig svære fordi vi er et uddannelsesland hvor det vigtigt at man har muligheden for at man kan uddanne sig og det er utrolig svært hvis man kun har folkeskolens og endda måske en dårlig

og en dårlig erfaring med skolen så social mobilitet er at give alle

ikke har en akademisk uddannelse skal børnene tage en så har vi social mobilitet men med de behov vi har på arbejdsmarkedet i dag

lige så meget fokus på at de som kommer fra akademiske familier skal blive håndværkere i den sammenhæng

jeg jo glæde mig over den nye uddannelsesparathedsvurdering som blev præsenteret i går for det afgørende kan jo ikke være at kravle højt op i et akademisk træ men at alle unge

bedste muligheder for at udnytte deres evner bedst muligt

ikke handle om uddannelsessnobberi om at det er finere og bedre at

en akademisk uddannelse det må jo handle om at alle skal have lige muligheder for at blive lige præcis det de kan og gerne vil der er i dag flere end nogen sinde som får en videregående uddannelse men der er ikke sket sket noget særligt med sandsynligheden for at bryde den sociale arv

er der videnskabeligt belæg for at sige at hvis den sociale arv skal brydes så skal det ske i de meget tidlige år det vil sige at det vi

handler om vuggestuer børnehaver og måske folkeskolen og til en vis grad ungdomsuddannelserne

er der ikke noget der tyder på at vi kan skabe nogen væsentlig effekt det gør også at jeg tænker lidt at i den her debat vi har lige nu

uddannelsesministeren reelt irrelevant ja

der der findes andre temaer hvor ministeren er relevant vil jeg så lige sige men lige her

er det i høj grad i folkeskolen og til en vis grad i ungdomsuddannelserne og derfor

også ind som en relevant parameter med alt hvad den indebærer af vurdering og støtte til at se evner og kompetencer bredt og dermed sikre et grundlag for mobilitet både mod boglighed og faglighed

ikke blive enige om at værdsætte begge dele lige højt så det her ikke bliver en kamp om at noget er bedre end andet men en stræben efter at udnytte evner bedst muligt dansk folkeparti vil derfor opfordre regeringen til at fokusere på at alle får de bedst mulige chancer og i den forbindelse tænker jeg ikke mindst

som nok mest har brug for en indsats nemlig den gruppe af unge som ikke umiddelbart overhovedet kommer ind i uddannelsessystemet den gruppe som stefan hermann udvalget kommer med anbefalinger om på tirsdag i den sammenhæng

handler social mobilitet for mig og for os først og fremmest om at sikre en vej til at bruge den enkeltes evner bedst muligt

en sammenhæng med det som ordføreren også sagde om ekspertudvalgets anbefalinger

resten af den borgerlige blok

have at undervisningsordføreren for df kan løfte sløret for

udvikles herfra

det er jo ikke sådan at jeg her vil kunne stå og sige

god til noget fagligt noget med hænderne

det ene eller det andet afhængigt af hvad vedkommende er mest motiveret for det er det centrale i det for mig

dér hvis man ikke har gjort en ordentlig indsats helt tilbage i børnehaven

det hører hjemme dér så kan man altid diskutere hvad for nogle rammer der skal være

en anden ting end at have et specifikt fokus på social mobilitet og derfor mener

det ligger i et område som har haft

kommer fra det man kalder uddannelsesfremmede hjem

en ung der får en videregående uddannelse og det

fordi aalborg universitet har arbejdet med virkelighedsnære projektorienterede arbejdsformer for langt de fleste studerende

fru christine antorini selvfølgelig helt ret i men men jeg er ikke sikker på at det ene nødvendigvis er bedre end det andet altså aalborg

helt klart farvet af af de studerende

at det skal handle specifikt om social mobilitet

set det handler om at skabe de bedst mulige rammer for at skabe den bedst mulige læring for de studerende man har

noget hvad man gør på de videregående uddannelser

vil bare høre ordføreren om ordføreren ikke mener at det for eksempel betyder noget for den sociale mobilitet at vi har gratis uddannelse

det betyder noget for den sociale mobilitet at vi har en

der gør at man kan fordybe sig i sine studier betyder de to ting for

mange flere i dag der får en videregående uddannelser men det er ikke fordi det er blevet nemmere i dag at bryde den sociale arv end det har været tidligere

ikke haft nogen succes med at ændre på

er belæg for at sige specifikt og det

at der skal være den størst mulige grad af læring og den

hvor mange der tog en videregående uddannelse man kan man kan diskutere det rigtig meget og rigtig længe

hvor meget betyder den velfærd der i almindelighed er i samfundet i forhold til hvor mange der tager en uddannelse

tænker jeg jo stadig væk at det det handler om er at have

der bedst muligt imødekommer behovet og ønsket fra de enkelte unge for at lære så meget som muligt så de kan komme så godt i vej som muligt

i dag har mulighed for at debattere det her som jo er et rigtig vigtigt emne også for venstre hvordan sørger vi for mest mulig social mobilitet i vores uddannelse

og børn ikke bliver tabt i vores undervisnings og uddannelsessystem blot fordi de kommer fra et økonomisk eller socialt udfordret hjem heldigvis er der langt højere social mobilitet i dag end der var for blot ti eller tyve år siden og jeg tror egentlig at vi alle sammen

nogle eksempler måske endda rørende eksempler på gode mønsterbrydere

blev født af en mor som var stofmisbruger

en rigtig vanskelig start på livet i dag kan jeg sige at

jeg kender hende fordi hun læser på universitetet og er i gang med at studere til at blive advokat men heldigvis

sætte standarden for hendes liv denne pige

godt på vej og har også formået

score topkarakterer hun har været med til at bryde den negative sociale arv og hun har vist at danske børn ikke er tvunget til at blive det som deres forældre er hvis vi skal have endnu flere gode historier om mønsterbrydere og det synes vi

det der sker i de første år af livet

løfte elever som har det svært i undervisnings og uddannelsessystemet bekæmpelse af negativ social arv er en del af vores regeringsgrundlag og ligeledes er det en del af vores aftale om et fagligt løft af folkeskolen

vi nemlig planer om at fremlægge en ambitiøs plan for bedre kvalitet også i dagtilbuddene jeg ved godt at det ikke er det der er nævnt i forespørgselsteksten i dag men jeg synes faktisk at det er vigtigt at få sagt for det er nemlig vigtigt at sætte tidligt ind i danmark er der fri og lige uddannelse til alle med vores skattefinansierede uddannelser og

har danske unge heldigvis gode muligheder for at bryde den negative sociale arv men det handler ikke kun om uddannelse det handler også om at alle får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt

vi i venstre foreslår sammen med dansk folkeparti liberal alliance og de konservative

vi håber at vi i folketinget kan blive enige om at det er i den retning vi skal gå så vi fortsat kan forbedre den sociale mobilitet i uddannelsessystemet

at det er en central udfordring for uddannelsessystemet at bidrage til at øge den sociale mobilitet folketinget konstaterer at regeringen prioriterer en tidlig indsats i dagtilbud folkeskole og ungdomsuddannelser

at øge den sociale mobilitet folketinget noterer at regeringen blandt andet afsætter en pulje på fem hundrede million kroner til at tilskynde folkeskoler

på baggrund af en ekspertgruppes arbejde komme med forslag til hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse folketinget lægger vægt på at der er fri og lige adgang til uddannelse i danmark det understøttes med skattefinansierede uddannelser og

de videregående uddannelsesinstitutioner skal stille høje faglige krav til alle studerende og kundskabstilegnelsen er altid det primære folketinget opfordrer regeringen til at udvikle kvaliteten i uddannelsessystemet så alle elever og studerende

glæder jeg mig rigtig meget til at se om vi der også sammen kan finde nogle veje til at sikre især den gruppe som måske ikke får en uddannelse i dag desværre er der jo rigtig mange unge jeg jeg tror det er omkring titusind per ungdomsårgang

har noget fast ståsted når det gælder

mange år har været imod at drive socialpolitik i uddannelsespolitikken

jo samtidig en klar tilkendegivelse af at det var vigtigt at kunne øge den sociale mobilitet nu

uddannelser så lad os holde fast i at kigge på ungdomsuddannelserne

lytter til det som forskerne også har været på banen med de seneste år og

til os prøv at høre her det er fint nok i gør nogle ting når i måske når

ungdomsuddannelserne eller for den sags skyld de videregående uddannelser men i får meget mere og i sikrer væsentlig flere hvis man sætter ind

blevet klogere og vi

væsentlig flere flyttet hvis man starter

får afsæt til at komme godt i gang

er rigtig god for jeg mener også at det er en opgave for uddannelsessystemet at bidrage til at øge den sociale

det faktum at den selv samme regering som nu laver det her har været med til at fjerne målet om at uddannelserne skal bidrage til at sociale mobilitet i udviklingskontrakterne for de videregående uddannelser

er min holdning til det i hvert fald at vi skal

de videregående uddannelser inden man gør en indsats hvis man faktisk kunne have løst opgaven allerede

i anledning af sin fratræden og de fleste af

forskningsordførere ville være dukket op hvis vi ikke havde skullet passe vores arbejde

nøjes med at anerkende hans indsats herfra

jeg sikker på at ministeren og kredsen af forskningsordførere

debatten handler om jeg vil starte med at sige lidt om en mand der hedder james heckman han er en amerikansk økonom som i år to tusind modtog nobelprisen for sin forskning i stikprøver

og stikprøver er et uhyre spændende emne men det er ikke derfor han er kendt i en

kreds det james heckman

er at han på et tidspunkt i begyndelsen af nullerne satte sig for at forske i det program til at bryde den

heckman fandt ud af at de antagelser der

bushadministrationens forståelse af social mobilitet var delvis forkerte og det interesserede bushs efterfølger obama så meget at obama begyndte at bruge heckman som rådgiver

artiklen her som jeg skal lade være med at gennemgå i detaljer konkluderer heckman bla

sociale indsatser der finder sted tidligt i et barns liv er langt mere virkningsfulde end senere indsatser som for eksempel og jeg citerer fra artiklen lavere klassekvotienter jobtræning rehabiliteringsprogrammer voksenuddannelser stipendier til uddannelse eller øgede udgifter til

hvorfor er det så sådan det er det fordi det heckman fik ud af at evaluere

sociale arv ikke alene er kognitive altså populært sagt intellektuelle forudsætninger men også ikkekognitive og de væsentlige faktorer som

også var vigtige for at bryde den negative sociale arv var impulskontrol godt helbred udholdenhed opmærksomhed motivation og selvtillid

helt afgørende ikkekognitive forudsætninger for at bryde den negative sociale arv har to kendetegn de bliver bibragt meget tidligt i livet og de bliver som hovedregel bibragt i familierne heckmans konklusion er at cirka halvdelen af uligheden i livsindkomst

så til spørgsmålet om uddannelsessystemets

sociale arv

dansk økonom og forfatter

var så kynisk i bogen den herskende klasse at hele projektet med at fremme den sociale mobilitet gennem uddannelse udelukkende var en løftestang for at skabe flere stillinger netop inden for den herskende klasse af akademikere om det virkelig er så galt fat tør jeg ikke sige men ifølge blandt

en autoritet som erik jørgen hansen er det danske uddannelsessystem ikke særlig effektivt i forhold til at bryde den

ved flere lejligheder blandt andet i klassikeren en generation blev voksen

den høje danske su har den helt store konsekvens det antyder i hvert fald en sammenligning af usa og danmark som rockwool fonden nylig har foretaget derfor tror jeg at man skal tage heckmans resultater alvorligt de ikkekognitive færdigheder man lærer i familien og som man lærer tidligt i livet at de vigtigste for at bryde den negative sociale arv og så tror jeg at man må vende forståelsen af

su om det er ikke su der skaber den sociale mobilitet men hvis betingelserne for social mobilitet er til stede så skal ingen der er kvalificeret til optagelse på en uddannelse være forhindret i at få en uddannelse som følge

også at man skal have længere tid åbent i fritidshjemmene vi ved også at det er børn hvis forældre

ikke kommer i fritidshjem man får frataget timerne i skolen og man kommer måske heller ikke på fritidshjem hvis det er sådan at

har råd mener ordføreren at det er den rigtige vej

skoleverdenen at man kan forbedre en skole

fra det ene år til det andet og mener ordføreren at det er rigtigt at man skal give det som belønning i socialdemokratiet synes vi at vi skal underbygge ved at give nogle penge så man kan blive bedre

man kan

sammenfatter noget af det motivation og så

kan starte tidligt og det netop ikke bare er rå pasning men

liberal alliance står i forhold til at det alene er forældrenes ansvar det var det som den tidligere familieordfører for liberal alliance der nu er undervisningsminister fru merete riisager sagde

sikre børns chancer videre i livet

gør en forskel når andre også kan træde til

meget negative konsekvenser for for børnene i forhold til de

niels ploug som har udgivet den nye bog om social arv og ulighed

at økonomisk ulighed hænger uløseligt sammen med ulige muligheder nu er liberal alliance meget tilhængere af ulighed til at øge motivationen

vi er stadig væk det tredjemindst ulige land i

lagt til grund for at vi ikke anser det for at være et uoverstigeligt problem vi er næsten

hvis vi gerne vil øge den sociale mobilitet i uddannelse handler det om at sætte tidligt ind og så er der forskellige perspektiver

en struktur man har med sig fra familien når man kommer op igennem uddannelsessystemet jeg tror ikke vi skal

også at når vi taler social mobilitet i uddannelse i de videregående uddannelser skal vi i høj grad kigge på netop daginstitutionerne

folkeskolerne og noget af det som jeg egentlig blev glad for at

være enig i at timingen måske har været lidt mærkelig

de boglige kompetencer i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen og i det hele taget i

feedback der har noget at sige det er jo også

vægtningen af fagene i folkeskolen altså hvor

kvalitativt og kvantitativt og der ville vi jo i alternativet gerne hvis man kunne få mere fokus på netop de kreative fag håndværksfagene fordi det

er rigtig dygtige til det og bygge dem op i forhold til at sige det er det som

se os selv i øjnene i forhold til og

prøve at være en lille smule modige i

at tænke i nye baner er det her med

børn ikke lærer i takt altså vi har måske haft en tendens til at synes at børn der går i anden klasse skal kunne det

børn der går i fjerde klasse skal kunne læse på det og det niveau og at børn der går i syvende klasse skal kunne

måske skal vi udfordre hinanden og os selv i

for at være så forhippet på at børn skal kunne læse noget bestemt på et bestemt tidspunkt skal vi i højere grad

er kreative og dygtige til musik eller håndværk og design eller et af de andre fag kan snige

en anden faglighed ind som så kan opkvalificere de kompetencer

med at tænke de forskellige fagligheder lidt mere på tværs og i et forskudt tempo

i mindre grad falder ned i et eller andet hul hvor de ikke kommer videre fra og det hul hedder

af de danske elever der går ud af folkeskolen som ikke får en ungdomsuddannelse

halvfjerdstusind børn som kommer ud af folkeskolen og ikke går over i en ungdomsuddannelse og det er selvfølgelig et kæmpestort problem

rigtig meget til på tirsdag når ekspertudvalget kommer med anbefalinger i forhold til det forberedende felt for der tror jeg

sammen og kigge på om vi ikke skulle lægge en indsats

nogle af de anbefalinger til sidst

særlig gode til at bryde den sociale arv igennem uddannelsessystemet

vi måske ikke været så gode til og vi har jo prøvet forskellige modeller

i forhold til optaget på universiteterne er der det her med kvote to som jo ikke fungerer

kvote to er endnu mere socialt skævvridende end kvote

de videregående uddannelser til at eksperimentere lidt med nye former for optag

inspireret af syddansk universitet der som ministeren selv nævner faktisk har rigtig gode

kunne sammensætte et system for optagelse på de videregående uddannelser som på den ene side skærer lidt ned på hele det her karakterræs og på den anden

side åbner op for nogle alternative måder for optagelse som faktisk ikke rammer socialt skævt jeg har ikke svaret på hvordan de ser ud men jeg synes vi skal lære af de erfaringer

har gjort sig nogle af de forskellige steder hvor man har

landene i danmark det næstmindst ulige land er island og det er fordi der var så mange mennesker der mistede alt hvad de ejede under krisen er det sådan at vi skal gribe det an men frem

at det er et problem at vi har en omfordelingsmodel i danmark

det er jo rigtig nok at hvis vi ikke omfordelte

ville vi have endnu større ulighed og ville det skabe

en trickle down effekt som måske ville komme

og rum til de kreative fag hvor tager vi det så fra det gør vi blandt andet igennem at der er nogle af de ekstra timer der blev lagt i dansk og matematik jeg tror

med reformen som vi ønsker at føre tilbage til

en bred politisk opbakning her i folketinget

altså rigtig mange partier mente er vi nødt til at få taget fat på

er urimeligt at så mange elever når de forlader grundskolen og dermed har sværere ved at starte på en ungdomsuddannelse

at læse i fjerde klasse det er okay men den tid og den inspiration som vi som vi skal give eleverne til at få lyst til at lære at læse kan godt være igennem nogle af de andre fag og derfor ser vi

en meget større dynamik og et meget større flow imellem fagene

indhente de to år derfor kan vi ikke sidde denne viden overhørig vi er nødt til

samler sig om at øge mulighederne i vuggestuer og børnehaver for at man kan kompensere for det nogle børn mangler nemlig sproglig fysisk og motorisk udvikling

vi kan også se at forskningen viser

vi ved at der er en risiko for at lærerne har lavere forventninger til nogle

er superbevidste om det her forhold

vi ved også at eleverne selv er meget bevidste om forventningerne til dem den viden kan vi heller ikke sidde overhørig

en præstationskultur som kan virke usund blandt andet giver

vi kan også se ved sammenligninger af første gere som ikke

karakterer i første g at de er langt mere åbne og diskuterende og afprøvende

synspunkter og opfattelser end unge i første

for ikke komme til at dumme sig og så hænger man også i kanten af gruppen

måske er forklaringen at vi efterhånden lever i det man kunne kalde

ved at sammenligne tror vi at vi bliver bedre vi glemmer måske værdien af de undervisende og lærende fællesskaber hvor læreren gennem undervisning åbner verden for børnene og eleverne og de lærer at være en del af stærke fællesskaber fordi fordi de får del i skolens dannelsesviden i fællesskaber og det har ikke kun noget

den måde der bliver undervist på jeg vil gerne give et par eksempler på det fjerde klasse var på besøg

på statens museum for kunst de skulle møde kunstværker og

over for et kunstværk de var blevet introduceret til

var en knap foran de ti årige børn

en kreds omkring blenderen og taler om hvad frihed er i den situation

det der er interessant når der står

at det ikke er muligt for mig at se at der er nogle der hænger i

alle med og de opfører sig alle som om de har ret til at være med i det fællesskab hvor de er anerkendt på lige fod med alle de andre det er en fantastisk vigtig erfaring børn gør

med på lige fod med andre det er ikke muligt at spotte den elev der hænger udenfor alle svar er nemlig gode svar

faktisk i virkeligheden fælles om at prøve at nå til en fælles forståelse hvor de lytter til hinanden og drøfter

særlig sprog de bruger de bruger nemlig det sensitive sprog det æstetiske sprog der ikke skal læres det skal vækkes

på lige fod i det læringsfællesskab det er det sprog vi bruger i kunsten det er det sprog vi bruger når vi diskuterer med

hvad meningen med samfundet er hvad meningen med livet er

i modsætning til det faglige sprog som er det der skal læres

i sit væsen er ekskluderende og som det kan være svært for nogle

begge sprog skal bruges i skolen

tredje klasse som kommer hjem hun er vant til at få vist stjernebillederne på

augusthimmelen af sin bedstefar nu har hun malet et maleri til sin bedstefar

det forestiller stjerner mælkevejen

undersøge planeter det er vi nødt til at være sammen om

sidde alene med alt det vel bedstemor det er et barn som er ved at få del i den dannelsesviden som skolen har ved at der bliver undervist på en sådan måde at læreren viser det som

får verden til at hænge sammen stjernerne mælkevejen

rummet det var fuldt af mystik men det var en verden der blev åbnet for hende det er en fantastisk oplevelse for børn at komme igennem ti år i folkeskolen på den måde derfor

et spørgsmål om at øge mulighederne for at man kan skabe bedre

lidt bedre stemning fordi det er fredag

sadle lidt om i min tale og til ære for uddannelses og forskningsministeren

inden for social mobilitet som jeg tror

den første er at social mobilitet kræver at vi får et mere lige samfund det er ganske rigtigt at vi er et af de mest lige samfund i europa og

har social mobilitet ulighed kommer til udtryk

sport i sundhed og også i vores uddannelsesvæsen

bliver ved med at tænke over det når man laver reformer risikerer vi at det forsvinder nummer to

er forebyggelse i dagtilbud og skoler jeg tror sådan set at dansk folkepartis ordfører har ret når ordføreren siger at en stor del af det der sker både

hvis man sætter tidligt ind nummer tre

kræver gratis uddannelse det vil sige at vi fortsat skal værne om det princip at det er frit at tage en uddannelse det kræver også at vi ikke skal snige brugerbetaling ind ad bagdøren med tårnhøje priser på studiebøger med rejser og ture der koster en formue også for dem der ikke har råd

et loft over hvor mange uddannelser man kan tage nummer fire

været inde på jeg tror faktisk på

at unge mennesker der kommer fra hjem hvor man

de ikke behøver at arbejde meget ved siden af nummer fem er styrket vejledning for alle elever det bliver rigtig aktuelt på tirsdag når stefan hermann udvalget kommer med deres anbefalinger til hvordan vi kan sikre at

restgruppen får en uddannelse jeg tror at vi kan forbedre vores vejledningsindsats bredt set og jeg tror det

betyde at flere tager en erhvervsuddannelse i fremtiden

at flere vælger rigtigt første gang jeg tror at hvis man vil have flere til at vælge rigtigt

jeg er glad for at uddannelsesministeren selv nævnte stu

stu er netop nogle af dem der har arbejdet rigtig meget med fastholdelse især i starten af deres bachelorforløb ud over den menneskelige værdi der er i at mennesker ikke dropper ud af deres uddannelse af forskellige

det også en rigtig positiv tendens for samfundet når vi sikrer at unge ikke dropper ud af deres uddannelse nummer syv mere feedback nu

en feedbackpulje af regeringen

men jeg synes det er vigtigt i fremtiden at sikre at uanset om man går på en produktionsuddannelse en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse

kan man få feedback for jeg tror at især for nogle af dem som kommer fra hjem hvor man ikke kan få særlig meget hjælp til sine opgaver eller til hvordan man udvikler sig fagligt

få feedback nummer otte

vi tester børn ti gange i nationale test gennem folkeskoletiden vi tester dem i pisa vi stiller flere og flere krav op gennem gymnasiet man har adgangskvotienter på flere uddannelser der er højere end selve skalaen og i det hele taget

noget for det faglige miljø ude på uddannelserne der var for eksempel en undersøgelse forleden der viste at gymnasieeleverne føler sig lige så stressede som de tyve procent mest stressede på arbejdsmarkedet

for karakterræset og prøveræset og fokusere mere på vejledning og feedback nummer ni

gratis psykologhjælp til unge fordi det koster en formue at gå til psykolog

tyve kommuner startende med min egen kommune da jeg sad som børneudvalgsformand det betyder at unge mennesker der har brug for

snakke og brug for at blive raske fordi de har en psykisk lidelse kan gå gratis til psykolog

en indsats for at kæmpe for at fremme den sociale mobilitet og det kommer blandt andet til udtryk for eksempel i de her udviklingskontrakter hvor man kunne skrive ind som mål

der var ti konkrete forslag til hvordan man kan fremme social mobilitet i det danske uddannelsesvæsen og det vil vi kæmpe for

derfor har konservative også sammen med venstre og liberal alliance

skrevet ind i regeringsgrundlaget at vi vil lave en indsats for at sikre den sociale mobilitet

blandt andet gøre ved at styrke den tidlige indsats i dagtilbud da mange kompetencer og færdigheder grundlægges i de tidlige år derfor vil børne og socialministeren

i løbet af to tusind og sytten

om bedre kvalitet i dagtilbud samtidig har flere partier jo heldigvis også kunnet enes om en folkeskolereform hvor alle elever skal blive så dygtige som de kan og hvor der er kommet mere bevægelse ind i undervisningen og understøttende undervisning og pædagoger i undervisningen og

har vi jo også lige her i folketinget

hvor vi blandt andet har indført krav om ordblindetest i fjerde klasse og

behov blot for at nævne nogle af de justeringer der har været derudover

afsætter regeringen også en pulje for elevløft på fem hundrede million kroner over tre år som skal målrettes de skoler med mange elever

det er jo også tiltag som er med til at øge den sociale

den her ekspertgruppe jo i næste uge med anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelserne hvor der er fokus på de elever der ikke er i stand til at gå den direkte vej

ud fra ekspertgruppens anbefalinger

vil regeringen jo så komme med forslag til hvordan flere unge kan få en ungdomsuddannelse og at de vælger den rigtige uddannelse første gang så det bliver spændende at se ekspertgruppens anbefalinger og

understøtter vi jo her i

ved at vi tilbyder skattefinansierede videregående uddannelser og

su til alle studerende

af dem hvor flere partier bredt i folketinget har været med og nu kommer der så en mulighed

dagtilbudsområdet det synes jeg er

i endnu højere grad skal være den gode gode start som kan kompensere for det hvor forældre måske af forskellige grunde

er utrolig positivt jeg

at de konservative fremhæver folkeskolereformen som vi har lavet i fællesskab som en af

der møder flere børn med de forskelligheder de har med sig hjemmefra

nemlig de obligatoriske tilbud om lektiehjælp

det blev indført var jo faktisk at det kunne give børn som ikke kunne blive hjulpet derhjemme bedre muligheder for at de kunne øve og træne

fag og emneforløb de havde haft i skolen

konservative ordfører ikke sætte et par ord på hvorfor det

været formand for børn og ungeudvalget som dækker folkeskoleområdet

før folkeskolereformen på den måde at hvis en lærer spottede at en elev

noget lektiehjælp så kunne man faktisk lave en kontrakt imellem eleven og elevens forældre og læreren som man underskrev og at du skal komme et vist antal timer om ugen og få noget lektiehjælp

synes jeg netop at man målretter det mod de elever der har behovet og dem som ikke har behovet behøver

optage tid for dem der rent faktisk har behov for det så det er faktisk baggrunden for

vi har syntes at det skulle være frivilligt

at alle børn kan blive så dygtige som muligt også de dygtige børn der for eksempel skal have nogle muligheder for nogle ekstra forløb omkring

endnu højere fagligt niveau som kræver noget ekstra tid så

jo netop er en kombination af muligheden for at kunne få hjælp til lektier som jeg kan

kan få hjælp derhjemme

det er en anden form for træning som jeg egentlig tænker mig at de konservative synes er vigtig når man ønsker en høj faglighed for alle

dem som ikke nødvendigvis har behovet men men godt selv kan gå hjem og arbejde med deres lektier

sådan at forskellige partier løser problemer forskelligt det betyder ikke at man ikke anerkender

anerkender vi fuldstændig udfordringen

vokser op i hjem hvor de ikke får så meget hjælp eller hvor deres forældre ikke taler meget med dem eller hvor der måske ligefrem finder

at alle børn og unge uanset hvor de kommer fra skal have muligheder i livet men de politiske forslag vi kommer med og den måde vi betragter problemstillingen

tilhører det man populært kalder den røde fløj men jeg synes generelt

en god idé at diskutere

er for nogle politiske løsninger man forestiller sig kan vi blive enige om nogle af dem kan man få dem vedtaget hvad er godt og hvad er skidt det med at tillægge hinanden onde hensigter har aldrig været noget jeg er meget optaget af jeg tror faktisk at alle partier på hver deres måde har gode hensigter nå tak for debatten hvor vi er kommet rundt om et vigtigt emne

i regeringens uddannelsespolitik der er fortsat en for stor gruppe af unge som falder igennem og for eksempel

kan læse skrive eller regne negativ social arv skal ikke være en hæmsko for den enkelte i livet

vil bidrage til at alle får mulighed for at opfylde deres fulde potentiale gennem uddannelse

på flere fronter for det første på det lange seje træk med løbende udvikling af uddannelse på baggrund af de seneste reformer jeg følger udviklingen tæt blandt andet gennem følgeforskningsprogrammer og så sætter jeg investeringer og ekstra tiltag der hvor det bliver nødvendigt for eksempel har regeringen netop indgået en aftale med dansk folkeparti om at supplere uddannelsesparathedsvurderingen med en praksisfaglig dimension

af uddannelsesniveauet for dem med andre kompetencer end de rent boglige i den forbindelse vil jeg i dialog med parterne på området have fokus på hvordan vi kan skabe den yderligere frihed som skal være rammen for at lærerne kan løfte eleverne for det andet vil jeg sætte ind med større tiltag der hvor der er brug for nytænkning regeringen vil afsætte en pulje

million kroner over tre år som skal tilskynde skoler til en bedre indsats over for de fagligt svageste elever

samtidig styrke indsatsen for de unge der aldrig får en ungdomsuddannelse en ekspertgruppe vil inden længe komme med anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelserne og som opfølgning herpå vil jeg blandt andet komme med

hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse jeg kan således forsikre jer om at regeringen

i socialdemokratiet at have det samme mål fordi vi synes at det med social mobilitet er en enormt vigtig del af det vi står for

er det et udtryk for at man ikke synes

at man ikke vil have det som et overordnet

meget bedre end dem det er lidt vores vores opfattelse vores værdi og vi

at vi skal sørge for at uanset hvor du kommer fra har du rigtig gode muligheder i livet men de forslag vi kommer med vil jo nogle gange

hvor man har svært ved at løfte nogle elever

med den her indsats vi mener at de skal have noget faglig sparring

inden ekspertudvalget kommer med sine anbefalinger

have ventet på nu haster det så meget at få lavet den her i forhold til lovgivningen

man kan ikke nå at bruge den her uddannelsesparathedsvurdering

må ministeren vide

den skal være og hvad den indeholder kan ministeren lige løfte sløret for hvad den her uddannelsesparathedsvurdering skal indeholde og er det god forligsskik

er dygtigere til at lave sådan en metode end mig

kommer vi til at inddrage nogle eksperter i forhold til

gøre alle børn og unge så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund derfor har vi også været utrolig glade for at en bred forligskreds omkring folkeskolereformen var enige om at det skulle ind som et

det samme gjaldt i forhold til gymnasiereformen hvor liberal alliance var ret hårdnakkede modstandere af at det skulle med som en del af den

hvor der står at regeringen og dansk folkeparti faktisk synes at man skal gøre noget for at øge den sociale mobilitet om det betyder at liberal alliance har ændret holdning og nu bakker op om at det er vigtigt at daginstitutioner grundskole ungdomsuddannelser og videregående uddannelser også har

opgave for at kompensere der hvor forældre

meget optaget af at alle typer af familier får gode muligheder for

deres børn jeg kan nævne en række

børn med særlige behov dels i forhold til omskiftelighed i skoledagen hvor der er noget der tyder på at de mange skift der er i skoledagen nu kan være særlig hårde for børn med

men det er klart at vi er forskellige partier og vores tilgange til et politisk område

der skal være en god social mobilitet i samfundet at der skal være transparens at der skal være objektive kriterier og at der skal være tilbud til familier som har svært ved at hjælpe deres børn så det har vi med i regeringsgrundlaget at vores metoder vores tilgang og vores systematik er lidt anderledes end det socialdemokratiet kommer med

sociale baggrund

det er

en ordentlig feedback på det og blod på tanden i forhold til at gøre det til en levevej der er nogle af dem som kommer fra

udvikling for folketingets arbejde med uddannelsespolitik og det vil jeg

ungdomsuddannelserne også med henblik på at fremme den sociale mobilitet

ved at lave et socialt taxameter

og at praktisk faglige kvalifikationer er mindst lige så vigtige

det er også et talent og det er en måde at anerkende

uanset stand de videregående

skal skabe gode rammer for studielivet det er et vigtigt arbejde men særindsatser må ikke overskygge

kundskabstilegnelsen skal altid være den primære opgave de videregående uddannelsesinstitutioner skal ikke være et socialt eksperiment men meritokratiske institutioner kun med uddannelser af høj kvalitet kan vi udfordre de studerende til at udfolde

deres talent uddannelser af høj kvalitet er et centralt pejlemærke for regeringens arbejde

når der skal indgås nye kontrakter med de videregående uddannelsesinstitutioner

det der også står i vedtagelse nemlig at det faktisk er vigtigt at have som fundament og at uddannelsessystemet også bidrager til at øge den sociale mobilitet ministeren nævnte blandt andet det at arbejde med studiegrupper mentorforløb læseforløb

forskellige initiativer i forhold til fastholdelse det

grundskole eller ungdomsuddannelser tænker i hvordan de tilrettelægger både læringsmiljøer og undervisningsforløb

forhold til et akademisk miljø

være en del af noget som regeringen

jeg synes at man når man kigger historisk på danske universiteter og de videregående uddannelser

har vi su

det må række for det grundlæggende arbejde må altså gøres i institutionerne under de videregående uddannelser det er min min tilgang til det

jeg må sige at dele af den politiske kamp der er foregået de sidste tredive år omkring de videregående uddannelser

set at det faglige fundament har vaklet

til færdigheder og kundskaber evnen til at samarbejde sætte sin viden i spil og så videre der er et bredt faglighedsbegreb

måske kunne komme lidt nærmere ind på hvor problemet

uddannelserne skal øge den sociale mobilitet når vi er enige om at det skal

at fastholde det betyder ikke at jeg er imod det jeg i øvrigt har nævnt det er jeg ikke men jeg er bekymret for universiteternes

grundlag hvis ikke man virkelig virkelig beskytter det

nordsjælland og har forældre med høj indkomst kan bevæge sig fordi de får undervisning med udgangspunkt i lige præcis det de har brug for så social mobilitet kan jo være mange ting som er helt anderledes end det der sociale eksperiment og derfor synes jeg godt det kan være sammen med faglighed

syddansk universitet og deres optagproces

oplevet at der er ret mange ordførere som er interesseret i at kigge på det der optagsystem

en interesse i meritbaseret

igennem min nu snart fire årige ministerkarriere at jeg at jeg vil vende tilbage

forslagsstillerne begrunder

at det skal være en samfundsmæssig målsætning at medvirke til at sikre den sociale mobilitet på de videregående uddannelsesinstitutioner så flere får mulighed for at tage en videregående uddannelse da det både øger ligheden

at tiltrække unge fra familier uden tradition for uddannelse

central opgave for uddannelsessystemet at bidrage til den sociale mobilitet

mulighed for at udfolde deres talent uanset stand det har vi også som samfund stor nytte af derfor lægger regeringen vægt på at alle har fri og lige adgang til uddannelse i danmark det understøtter vi med skattefinansierede videregående uddannelser og uddannelsesstøtte til alle studerende nøglen til at øge den sociale mobilitet er bla

at børn og unge har mulighed for at tilegne sig de færdigheder der skal til

derfor prioriterer regeringen en tidlig indsats i dagtilbud grundskoler og på ungdomsuddannelserne gode faglige færdigheder er grundlaget for børns og unges muligheder senere i livet kerneopgaven for de videregående uddannelsesinstitutioner er at udbyde uddannelser af høj faglig kvalitet som matcher arbejdsmarkedets behov udgangspunktet skal være høje faglige krav og et målrettet fokus på kundskabstilegnelse de videregående uddannelsesinstitutioner skal med indslusnings og fastholdelsesaktiviteter understøtte at de unge får en god start på studielivet og bliver en del af et godt studiemiljø

det er også mit klare indtryk at de videregående uddannelsesinstitutioner arbejder målrettet med indslusning og fastholdelse de videregående uddannelsesinstitutioner skal herudover stille de samme høje krav og forventninger til alle unge regeringen vil i dag sende

vedrørende bedre rammer for ledelse på universiteterne

i forhold til bestyrelsernes rolle ansvar og kompetencer initiativerne skal blandt andet skabe gode rammer for dialog mellem bestyrelserne og uddannelses og forskningsministeren herunder ved at ministeren mødes med bestyrelsesformændene mindst to gange årligt som led i en styrket dialog med bestyrelserne foreslår regeringen samtidig at de nuværende udviklingskontrakter

erstattes med strategiske rammekontrakter de strategiske rammekontrakter skal være institutionsspecifikke og indeholde strategiske mål for universiteternes kerneopgaver med afsæt i det enkelte universitets udfordringer

formuleres i dialog mellem det enkelte universitet og ministeriet den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål vil derfor ikke længere være relevant de strategiske rammekontrakter skal også have længere varighed end de nuværende udviklingskontrakter og jeg forventer at der bliver tale om fire årige kontraktperioder

de nye kontrakter har jeg lyttet til institutioner som netop efterspørger strategiske og institutionsspecifikke mål for kerneopgaver med en længere tidshorisont jeg forventer at konceptet for de nye kontrakter skal gælde for alle de videregående uddannelsesinstitutioner og modellen for dem vil blive færdigudviklet i dialog med institutionerne forslaget om at indføre social mobilitet som et mål i kontrakterne understøtter

ikke et strategisk og entydigt fokus på kerneopgaverne som er at udbyde uddannelser af høj kvalitet som matcher arbejdsmarkedets behov

nye kontrakter sammen med institutionerne sætte fokus på udvikling af kerneopgaverne

ikke læst det hele endnu men jeg synes ikke det nødvendigvis udelukker ideen om at fremme social mobilitet det kommer an på hvad man ser som en kerneopgave tænker jeg og nu læser jeg bare vedtagelse

debat som vi jo havde for fem minutter siden og der står som det første at folketinget vurderer at det er en central udfordring for uddannelsessystemet at bidrage til at øge den sociale mobilitet

vedtagelse som regeringen selv har tænkt sig at stemme for altså tænker ministeren så ikke at man godt kunne betragte social mobilitet som en kerneopgave for uddannelsessystemet når man laver

grundskolen i virkeligheden har skabt enorme sociale problemer og derfor er det altså regeringens politik at vi prioriterer en tidlig indsats i forhold til den sociale mobilitet

er nødt til at få det her på plads

det er derfor vi viger tilbage for det det er fordi vi vil have at den egentlige indsats skal være der hvor det egentlig virker og det er det der er ment med det forslag til vedtagelse som vi skal stemme

betyder for eksempel fri og lige adgang ikke noget betyder suen ikke noget betyder fastholdelse jo jeg har godt

at der har været et kolossalt svigt over for de unge mennesker hvor man ikke har taget den her problemstilling alvorligt men har hyldet det ind i de gode viljers tyranni og netop har snakket meget mere om proces i stedet for det

jeg mener det resulterer i en lavere faglighed hvis man insisterer på

har i hvert fald set politisk

medfører formodentlig lavere faglighed på de videregående uddannelsesinstitutioner og det skal

virkelig foruroligende når man kan se at den indsats min statsminister har ydet ydet i sin tid som formand for løkkefonden resulterer i at socialt udsatte på fjorten dage tre uger kan få to tre skoleår på plads i særlige undervisningsforløb helt ærligt

det synes jeg sådan set er der man skal lægge vægten men jeg glæder mig heldigvis over at vi jo fra næste uge får lejlighed til at tage den her debat helt grundlæggende og det jeg i hvert fald vil være med til

at de videregående uddannelser bliver set som det de er steder hvor der er egentlig kundskabstilegnelse og en høj faglig standard

jo egentlig det vi taler om og der synes jeg altså uanset om man kan diskutere frem og tilbage og der har jo været mange diskussioner mellem det radikale venstre og venstre om det forhold at de rammer man har valgt at gøre det inden for

høje faglighed

de fagligt dygtige som kan komme på

fra regeringen at man prioriterer en tidlig indsats i dagtilbud og så videre

kan se på det i forhold til de videregående uddannelser det

at prioritere det i daginstitutionerne og skolerne det vil vi også gerne men udelukker det at man også skriver det ind i forhold til universiteterne

at gøre det der er hele pointen er netop at man har ens standarder for hvem der får adgang

det må være det vigtigste og så må det være det faglige der afgør det og så må det være i optakten til universitetet at man har tilegnet sig det der skal til for at komme derind

det der får mig til at sige præcis det fru carolina magdalene maier siger det er derfor at universiteterne ikke skal være sociale eksperimenter

lige at nævne historikken

sf har bragt det her beslutningsforslag på bane

den tidligere regering s sf r regeringen som

universiteterne havde det som et af målene

at øge den sociale mobilitet med det udgangspunkt at sætte alle talenter i spil og derfor tror jeg det kom noget bag på os at at det var noget af det første som den daværende uddannelses og forskningsminister fra venstre herre esben lunde larsen

en meget tydelig politisk symbolsk markering af at det brød den nye regering sig ikke om

at venstre er ved at gå væk fra det som vi egentlig

var noget som venstre også var optaget af

vi også glade for at det er blevet markeret i debatten tidligere at

venstre faktisk bakker op om at det er vigtigt at uddannelserne også spiller en rolle i forhold til at øge den sociale mobilitet

tidligere venstreminister at fjerne det mål i udviklingskontrakterne det andet er

en respekt for hvad en udviklingskontrakt er det giver jo mening at lave kontrakter med

man kan ikke omvendt sige at det så laves fra år til år for så har man overhovedet ikke nogen rettesnore det var jo faktisk noget som

de videregående uddannelser universiteterne tog alvorligt og det skal de jo selvfølgelig

laver en aftale med en regering i forhold til

de langsigtede pejlemærker

det ene mål fordi man af ideologiske grunde ikke bryder sig om det

folketinget der beslutter målene det må være en drøftelse

de videregående uddannelser og universiteterne

også en drøftelse nu i forhold til at forny de udviklingskontrakter der er en drøftelse som vi håber at blive inviteret med til og

vi er ikke optaget af at man styrer

igennem en meget tæt styring af bestyrelserne og bestyrelsesformændene vi er langt mere optaget af hvordan man bruger udviklingskontrakterne som et godt styringsredskab og derfor synes vi ikke at man her i folketinget skal træffe en beslutning

de drøftelser der måtte komme i forhold til en fornyelse af udviklingskontrakterne og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt at det er herfra man beslutter indholdet af dem men der skal ikke være nogen tvivl om

i forhold til at øge den sociale mobilitet også på de videregående uddannelser

lige i midten af samfundspyramiden

søgte uddannelsesforløb langt bredere end at man kun kiggede opad sådan som jeg også forstår liberal alliances spørgsmål men vi er optaget af de underliggende mekanismer der gør

børn og unge ikke får mulighed for at udvikle de potentialer de har for eksempel er der børn og unge som ender med at de måske får

eller måske slet ikke får den og vi kan se at der er en direkte sammenhæng med at langt de fleste af dem desværre ender et sted hvor de risikerer at være i kanten af arbejdsmarkedet social mobilitet er at man er bevidst om at det ikke kun er forældrenes ansvar men at man faktisk også gennem en samfundsmæssig indsats om det så er via dagtilbud hvordan man indretter grundskolen

være med til at give flere muligheder der kompenserer for sociale skel og for klasseskel

tradition for at sige at social mobilitet er lig med at man har

mere uddannelse end sine forældre kan jeg få en

ikke rimeligt at at der er nogle strukturer i forhold til hvad der sker i familierne med deres sociale baggrund der gør at nogle bliver sat bagud på point på forhånd det er det vi er optaget af at kompensere

hvis vi nu forestiller os for at tage herre henrik dahls eksempel

faglig uddannelse i stedet for en akademisk uddannelse så vil det normale begreb jo diktere at den sociale mobilitet

men for samfundet er det fremragende hvordan

udvikling ind i socialdemokratiets opfattelse af social mobilitet er vi ikke i en situation hvor vi

vi kan sige til unge mennesker der går den vej at der er jobs i den anden

til at tjene rigtig gode penge derfor handler diskussionen om social mobilitet om noget andet

de sociale begivenheder som familien er blevet ramt

den ulighed der har været i forhold til økonomi

deres mulighed for at bo i bestemte områder og hvad det betyder for hvilke skoler der er altså

omkring familien og som vi kan se har en direkte effekt med

er at man får en god uddannelse og får realiseret sine drømme

end bare det der sker i familien som har en betydning for

er begyndt at bruge flere og flere penge på uddannelser som mennesker der kommer fra uddannelsesfremmede hjem ikke tager altså de lange videregående uddannelser hvorimod andelen af bnp der går til erhvervsuddannelser og uddannelser som de unge mennesker der kommer fra

for når man så undersøger på internettet hvordan socialdemokratiets holdning er i mobilitetsdebatten

erhvervsfremmende uddannelser jeg vil så sige

da vi var i regering i ssfr regeringen begyndte at tage hånd om det var den daværende regering der indførte dimensionering det var lige præcis med det udgangspunkt at sige jamen det nytter jo ikke noget at vi bruger rigtig mange penge på at uddanne alt for mange unge mennesker til et jobmarked der måske ikke eksisterer så det er bestemt noget vi er optaget af

den daværende regering indførte social mobilitet som et element i universiteternes resultatkontrakter

og skal det grundlæggende handle om at have fokus på faglighed evner og kvalifikationer og hvis man er nået frem til at komme på en videregående uddannelse så er man jo på et niveau

skal være det der tæller og ikke særlige

læring og uddannelse af de enkelte studerende

det det er jo universiteternes opgave men derfra

hvis man reelt skal lave specifikke indsatser i forhold til social mobilitet som vi talte om i den forrige debat

så skal det foregå langt langt tidligere så det er der man skal bryde koderne det er der man skal få den forståelse der skal til for at man kan komme op på

en videregående uddannelse og få en uddannelse der

lang tale og gentage det som jeg har sagt

være på bekostning af fagligheden

der findes jo mennesker som kommer fra hjem hvor forældrene ingenting har som har en kanonhøj faglighed som er rigtig dygtige og som bør

har evner og kvalifikationer til at gå jeg tror ikke på at man skal have nogle specielle retningslinjer og en speciel hensyntagen

på de videregående uddannelser det tror jeg ikke er

mulige ud af alle de studerende der er der men jeg mener at det er nogle nogle brede fælles rammer og ikke noget der handler om

specielle sociale initiativer for specielle grupper for at hjælpe dem ind jeg finder faktisk

og indsatser man mener universiteterne bør følge

at øge den sociale mobilitet det ønsker deler sf

ejendommeligt at man fokuserer mere på bureaukratiet frem for

progressivt socialistisk folkeparti naturligvis har liggende

på det her område det havde jo også synes jeg

været mere interessant at diskutere sfs

i øvrigt heller ikke folketinget skal have det bør være de universitetsfolk der er bedst

varetager og udmønter målsætningerne men har man konkrete forslag burde man synes jeg have skrevet det i beslutningsforslaget min far er pottemager min mor

jeg nogensinde skulle komme ind på en uddannelse jeg tror der var bred enighed om at jeg skulle være håndværker og

jeg personligt ret glad for det ikke lykkedes jeg fik en god klasselærer i sjette klasse og fandt motivationen og fik en lang uddannelse jeg skal ikke kunne sige om det havde hjulpet mig mere hvis cbs havde holdt et infomøde i birkerød frem for at

en god folkeskolelærer i sjette klasse men den empiri som

hjælper de elever der findes i folkeskolen

med at overkomme de udfordringer de har

alle kan få den højst mulige uddannelse men så alle kan få den uddannelse de allerhelst vil have og den fremtid som den uddannelse giver mulighed for

det der er formålet med vores uddannelsessystem der jo er gratis

uddannelse for mig er formålet at det enkelte mennesker finder den vej i uddannelsessystemet som passer det enkelte menneske bedst

man altid diskutere om vi er dygtige nok til at vejlede der tror jeg vi har nogle udfordringer vi kan også diskutere om vi sætter ind på de rigtige tidspunkter min opfattelse er at den

meget villig til at gøre med sfs ordfører og i

iværksætte men jeg synes

debatten om begrebet er mindre interessant end indholdet i

det var et godt mål og jeg synes det er sådan at når man laver en kontrakt så overholder man den også men nu er ministeren jo kommet mig i forkøbet idet man skal lave anderledes kontrakter med de enkelte uddannelsesinstitutioner og det kunne

mig at høre noget om for ordføreren og ministeren er jo fra samme parti

herre esben lunde larsen erstattede social mobilitet med var et ønske om at tage hensyn til regionalisering vil det være sådan at venstre i de kommende udviklingskontrakter der skal forhandles

at tilegnelse af viden er det

jeg er også godt klar over at når når ministeren i dag præsenterer det her

sin tale giver det jo kun meget lidt respit i forhold til tingets ordførere

antorini fru carolina magdalene

jacob mark og og fru lotte rod og

hvis man laver et mål om social mobilitet

det være på bekostning af faglighed fordi det er fagligheden og kundskaberne der er det vigtigste er det egentlig ikke sådan også med regionalisering

at hvis man laver et mål om regionalisering

være på bekostning af faglighed og kundskaber

handle om at blot fordi man er født af mennesker der ikke har en uddannelse så skal ens adgang til at komme ind på en videregående uddannelse være nemmere

der er født af mennesker med en lang videregående uddannelse

i vores uddannelsessystem at optagelseskrav og kriterier er ens for alle så deler jeg flere af de holdninger der er nævnt i salen

næppe kan repareres i andre brancher

er det det man kalder en totalskade

elitens børn boltrer sig i gratis uddannelse og

su hed det i politiken i august to tusind og femten i et stort interview med en af danmarks absolut største eksperter i social mobilitet erik jørgen hansen og det er der meget der tyder på at han har

der har præget dansk politik er en totalskade

i stedet for sådan helt grundlæggende at filosofere over hvad social arv er og det har jeg spurgt fru christine antorini

det træk at det skaber karakterinflation at det skaber uddannelsesinflation at der opstår en gøgeungeeffekt hvor akademikere presser ikkeakademikere ud af dele af arbejdsmarkedet

ganske overdreven

hænger sammen med at man har operationaliseret det her med at bryde den sociale arv

at lukke virkelig mange mennesker ind på institutionerne og at gøre kravene så lave at alle kan komme ud igen det var jo kernen i den sag om humanistisk informatik

på aalborg universitet som verserede i to tusind og tretten at man netop ville bryde den sociale arv

ikke noget i det jeg har nævnt der i realiteten har noget som helst at

uhensigtsmæssige sociale arv og man skal også huske at inden for det brede normalområde

er der jo intet i vejen med at gå i sine forældres fodspor selv om den sociale arv så dermed ikke er brudt

er jo at man fra barndommen lærer at kontrollere sine impulser og udsætte sine behov passe på sit helbred koncentrere sig og kæmpe videre selv om den tyske grammatik gør modstand og kunne se målet for sig og ikke mindst selvfølgelig stole på sig selv

en politisk diskussion om hvordan man kan hjælpe familier uden at overtage familiernes liv

på en måde så så børnene ikke skal lide under at de så at sige har valgt de forkerte forældre deltager jeg meget gerne i men på en eller anden måde at fortsætte med den totalskade som indebærer at man i den officielle hensigt at bryde den sociale arv i realiteten ikke gør andet end at lukke alle ind og gøre det så let

ikke være med til så vi vil meget gerne have en mere principiel diskussion af hvad social arv i det hele taget er for noget men i den form som forslaget ligger

kan man spørge sig selv

se det her som et enten eller hvorfor er

ikke den logik jeg synes det er logik at vi må udfordre os selv og spørge hvorfor det er vi tænker sådan det er jo ikke sådan

nogle erfaringer for år tilbage med at

har medført en faglighed på universiteterne som ikke

men vi skal da være åbne over for

er en samfundsopgave at sikre den sociale mobilitet

uddannelsessystemet lige fra man starter

gøre det på andre måder end man har gjort det på tidligere et godt eksempel

at blive opmærksom på hvordan de selv rekrutterer

uddannelses og forskningsudvalget og der fandt vi jo også ud af at stanford

selvfølgelig er et stort prestigeuniversitet og

tyve procent af de studerende som egentlig kom ind på deres karaktergennemsnit

studerende det gør det også men det gør det ikke kun det kan også handle om at de har nogle andre kompetencer med sig som giver dem

den debat savner jeg da her i salen i dag eller i det hele taget hvorfor er det vi ikke også tænker over hvilke andre former for kompetencer vores universiteter

af og gavn af hvad hvis der kommer studerende ind som måske ikke har det højeste karaktergennemsnit men som kan nogle andre ting hvad hvis

har stiftet en virksomhed og har erfaringer med hvordan at være iværksætter eller hvad hvis der er nogen

haft det svært i gymnasiet fordi de måske har haft

at der er mennesker der har andre livserfaringer med sig i bagagen

hvad den faglige kvalitet egentlig består i

bare nogle reflektioner jeg sad og gjorde mig da jeg lyttede til debatten

sige cadeau til sf for at komme her beslutningsforslag i alternativet

ens motivation der var baggrunden for at vi eller det vil sige sofie carsten nielsen som uddannelsesminister var med til at indføre det her mål i udviklingskontrakterne som jo gælder i

to tusind og femten til sytten men hvor den daværende uddannelsesminister esben lunde larsen da han kom til valgte midt i perioden at fjerne målet igen det synes vi er ærgerligt

er blevet sagt herinde om at vi bør gøre en meget stærkere tidlig indsats fordi det er der det betyder allermest

at vi faktisk godt vil prioritere de knap to milliard kr det koster om året for at få de pædagoger vi har brug for i vores daginstitutioner

jeg håbe at det var noget af det som alle de ordførere der har talt om en tidlig indsats

alene uddannelsesinstitutionerne har jo også noget de kan gøre som jeg kom ind på i mit spørgsmål til ministeren lige før viser det da mig at det virker når nogle som cbs på grund af det her mål kommer til at kigge på

sidste tyve år

nu har man lavet en ny rekrutteringsstrategi

steder hvor man ikke var før

godt være at det bare er forskellen på

være liberal og være socialliberal at ministeren siger at de unge

søge informationer og finde ud af det jo den holdning kan man jo godt have men så er konsekvensen bare at man gør som man plejer og man gør lige som

de andre gør og så kommer der jo ikke til at ske nogen forandring et andet eksempel

om at gøre natur teknik og it mere interessant for børn

er jo ikke nødvendigvis det faglige men det er alt det som er rundt om den kultur

som man måske skal have hjælp til for at kunne koncentrere sig om det faglige det var noget af det der

meget tydeligt i det rejsehold eller det mønsterbryderkorps som

cecilie som gik i anden g på et gymnasium på lolland falster

i flere plejefamilier hun boede nu i en netværksbolig

som femten årig i niende klasse ikke rigtig kunne få det til at fungere i sin plejefamilie

hun lykkedes nu med at komme ind på gymnasiet selv om hun

troede at hun kunne men fordi der var en lærer niende klasse

så en gymnasierektor

for at hun kom på en talentlinje og sørgede for mentorstøtte til hende det handlede igen ikke om det faglige

om alt det der var udeomkring

få den der fornemmelse for at der er nogle der forstår mig og der er nogle

ikke føler mig helt alene på uddannelsesinstitutionen i dag læser hun på ruc og hun var ikke kommet dertil uden hjælp og uden forståelse

holde fast i at det er kundskaberne før alt det andet

at han skulle overveje om han skulle nedsætte

være at han blev inspireret af de unges historier til

det er de rent faktisk har brug for hjælp til for det

så vi skal gøre det her vi støtter forslaget både for alle de cecilier som fortjener at komme ind men også for alle andre som bestemt ikke er ligesom cecilie men fordi vi har god gavn af og glæde af i vores uddannelsesinstitutioner at vi er forskellige og har forskellige talenter og kan inspirere

er opgaven for de videregående uddannelser uddannelser at sørge for uddannelser af høj kvalitet

behovet på arbejdsmarkedet der skal være høje faglige krav til alle de studerende og kundskabstilegnelsen skal være i fokus det er kerneopgaven udviklingskontrakterne skal understøtte udvikling af kerneopgaverne og kvaliteten med fokus på den enkelte

ved at indføre social mobilitet som et mål i udviklingskontrakterne

ændrer sig lidt set i lyset af at regeringen

lave mere målrettede udviklingskontrakter der tager udgangspunkt i det enkelte universitet og se på

for nogle indsatser der skal være der

tage social mobilitet med

det tænker jeg vi kan tage en videre debat om når det så er sagt er

sige lidt om og det er det her forhold mellem social mobilitet

at lave et eksempel med to fyre der hedder kenneth og knud kenneth og knud er lige gamle de er født to forskellige steder i danmark igennem deres barndom har

umiddelbart i hvert fald intelligensmæssigt og fagligt for at gå på universitetet og normalt ville det også være de to typer af drenge som ville gå på universitetet knud

får al den støtte han har brug for derhjemme kenneth er

vokset op i et alkoholiseret hjem i køge hvor han ikke får nogen opbakning hvor han må læse selv og hvor der ofte er skænderier

hjælp hjemmefra kenneth har fortsat ingen hjælp hjemmefra

færdiggøre deres universitetsuddannelse

faren kan ikke støtte ham og faren ryger længere ud i et alkoholmisbrug

skal til for at tage en universitetsuddannelse han har den faglighed der skal til

at gøre den nuværende uddannelses og forskningsminister glad

der er det bare jeg siger ville det ikke være formålstjenligt at man sikrede sig

og kenneth fik en uddannelse hvis de begge to har en høj faglighed på trods af

universiteterne til et samfundseksperiment

set enig i at vi ikke skal lukke folk ind på uddannelserne der ikke er klar og som ikke har den faglighed der skal til

ikke nødvendigvis det det handler om når vi snakker om social mobilitet det kan sagtens være

man lukker to mennesker ind der har nøjagtig den samme faglighed som har alle de ting som man skal bruge i

de kundskaber der skal til for at tage en universitetsuddannelse

har nogle vilkår derhjemme som gør det svært der tror jeg det er gavnligt både for dem og for samfundet at lægge lidt ekstra kræfter i for at sikre at de begge to når i mål derfor mener jeg godt man kan have begge

både faglighed og social mobilitet som målsætninger og det håber jeg da at ministeren vil overveje

skal sidde og diskutere universiteterne

jeg bare sige til socialdemokratiet som jeg synes har haft nogle rigtig gode pointer i dag at jeg sådan set er enig i at det er ministerens opgave og at det ikke ligger i folketinget

meget ærgerlig prioritering da uddannelses og forskningsminister esben lunde larsen midt i en kontraktperiode valgte at sige at man gerne

fjerne social mobilitet og indsætte et helt nyt mål så fik jeg

det er vigtigt at social mobilitet stadig er et mål ude på uddannelserne

også høre at der kommer et spændende forhandlingsforløb om hvordan man skal styre universiteterne i fremtiden

der vil det for sf stadig være et erklæret mål

at fremme social mobilitet og

arbejdet med social mobilitet der har været et ønske om social mobilitet og

det er det problem der har været og det har fagligheden lidt

helt andre ting og jeg synes det ville være fornemt hvis man ude på

nogle af dem mange af dem har de faglige forudsætninger så lagde jeg godt mærke til at

sagde at det har været sådan at det har handlet om at lukke så mange ind som muligt at det var lig med social mobilitet

at hvis man har fagligheden

uanset hvor man kommer fra i landet uanset hvor man er født

godt og vel et år siden stoppede jeg som som chef på en erhvervsskole her i københavn

er der jo et bredt udsnit af elever hvis jeg skulle gøre noget ekstra for de elever

medmindre det blev gjort anonymt og efter skole jo udskamme store dele af elevmassen og fortælle resten af klassen at de her elever kommer fra hjem der ikke er lige så socialt acceptable som de hjem man

indvie os andre lidt i hvordan man i uddannelsessystemet skal tage hånd om elever der kommer fra socialt svage hjem og gøre det uden at det bliver et socialt problem i klassen og

elever der kommer fra ressourcesvage eller udsatte hjem som har brug for en ekstra indsats

må være et erklæret mål at man har den indsats til rådighed men det betyder selvfølgelig ikke at du hvis du kommer fra et stærkt hjem men har nogle andre problemer du går og bokser med

tager den lidt mere med ro så jeg tror

en gruppe på otte og firs medlemmer socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti

den førstnævnte valggruppe på halvfems medlemmer er efter en forholdstalsfordeling af de pladser folketinget skal udpege medlemmer til bedst berettiget til pladsen jeg har fra denne valggruppe modtaget indstilling om at rolf aagaard svendsen vælges